i dag er der følgende anmeldelser liselott blixt

jeg har fra statsministeren modtaget meddelelse om at ressortansvaret for lov om spillekasinoer og lov om offentligt hasardspil i turneringsform

der er ingen der beder om ordet og så er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet og vi går til afstemning

slutter for ændringsforslaget stemte otte og fyrre

blive vedtaget langt om længe

for en lille gruppe der utilsigtet

som stærkt fysisk handicappet hvis man ikke kan komme hen

og ikke mindst stor tak for at det holdt hele vejen frem

lovforslaget er vedtaget og bliver nu sendt til statsministeren

til orientering

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet forhandlingen er sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

forhandlingen er dermed sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling

ændringsforslag der er ingen der beder om ordet dermed er forhandlingen sluttet jeg forslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

ændringsforslag der er ingen der beder om ordet forhandlingen

at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

så er forhandlingen sluttet og vi går til

tale om ændringsforslag der er ingen der beder om ordet dermed er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

fremsættelse af en revision af barseludligningsloven til næste folketingssamling det er meget vigtigt for mig at understrege at der alene er tale om en udsættelse af en revision af loven denne udsættelse skal sikre at vi har den fornødne tid til rådighed til i forligskredsen at have en grundig drøftelse af barseludligningsloven og den revision som forestår beskæftigelsesministeren har faktisk også allerede indkaldt til det første møde i forligskredsen og vi har også netop modtaget cowi’s evaluering

at vi giver os selv og hinanden bedre tid til at drøfte en ændring af barseludligningsloven

ikke at vi på nogen måde har skrinlagt den udfordring som vi stadig står over for nemlig udfordringen med at finde en løsning for selvstændige erhvervsdrivende men det er vigtigt synes jeg at holde tingene adskilt og lovforslaget handler ikke om en ordning for selvstændige erhvervsdrivende vi vil meget gerne være med til at drøfte barseludligning til selvstændige og jeg forventer faktisk også at det vil blive et væsentligt element i de kommende forhandlinger som ministeren som nævnt allerede har indledt ja jeg tror sågar at vi er indkaldt til endnu et møde

og en af de måder er at forbedre forholdene for de kvinder og mænd der driver selvstændig virksomhed og som har brug for barselorlov i dag må de

er på lige godt hundrede kroner per time det dækker som oftest slet ikke det tab i indtægt som den selvstændigt erhvervsdrivende har

lille butik eller anden form for virksomhed når de går på barsel i forvejen har vi et godt system hvor arbejdsgiveren der yder fuld løn under barsel til sine ansatte kan få et beløb refunderet oven i barseldagpengene nemlig cirka tres kroner yderligere per time

vil dækningen under barsel blive cirka en hundrede og tres kroner per time altså en ganske væsentlig forøgelse af dækningen af den mindre selvstændige erhvervsdrivendes indtægtstab

aftalte forligspartierne blandt andet sf at regeringen i februar to tusind og seks hvilket altså så nu fem år siden skulle fremlægge forslag til modeller for en sådan barselforbedring for selvstændige erhvervsdrivende det er imidlertid ikke sket og i forbindelse med det

er der derfor optaget forhandlinger om hvordan sådan en model for selvstændige erhvervsdrivende bør se ud efter forligspartiernes mening og det er jo da også på tide eftersom det skulle

for sf’s stillingtagen til udskydelsen af revisionen spiller det blandt andet en rolle om de forhandlinger

da sagen som nævnt hidtil har trukket meget voldsomt i langdrag så vil jeg også

fra talerstolen at der er en anden gruppe som mangler barseludligning mangler at få lagt et beløb oven i de almindelige

freelancere projektansatte vikarer og andre korttidsansatte det er en gruppe i vores samfund

noget groteske situation at når de har deres kortvarige ansættelsesforhold hos meget skiftende arbejdsgivere

ikke få nogen penge udbetalt fra fonden fordi de typisk når

har de her korte ansættelser ikke har en arbejdsgiver i det øjeblik

der er ikke ret mange arbejdsgivere som vil ansætte en i fjorten dage hvor

er at man skal have barselorlov

voksende gruppe i vores samfund ikke bliver hjulpet og det håber vi også meget at der bliver taget hånd om i de forhandlinger som vi er startet på

sag for os konservative loven er

skulle således gerne bidrage til at fremme ligestillingen på arbejdsmarkedet så både mænd og kvinder får lige muligheder

at vi får en grundig og gedigen vurdering af konsekvenserne

vil jeg gerne sige at revisionen af loven endnu en gang bliver udskudt men da alle parter er bedst tjent med et gennemarbejdet og ordentligt resultat stemmer vi konservative for en

vi ser dog frem til jeg gerne understrege drøftelserne med ministeren allerede her i foråret blandt andet om en

selvstændige hvilket er noget som ligger os meget på sinde

været inde på men endnu ikke lykkedes

nok lykkedes at få gang i drøftelserne men det er der så udsigt til at vi

anden og tredje behandling af det her lovforslag derfor vil jeg ikke trække

det radikale venstres side sige at vi er stærkt optaget af at der kommer en barselfond for selvstændige fordi det er afgørende hvis man vil gøre alle de flotte målsætninger om danmark som en førende iværksætternation til virkelighed at der også er mulighed for

jo i den grad bliver ramt af at der ikke er fornuftige ordninger som det er nu og derfor sætter vi vores lid til at

nu endelig kan blive taget hul på de her drøftelser i

næppe nå at lovgive om en barselfond inden sommerferien men vi kan nå rigtig langt i de politiske drøftelser og derfor vil vi

så ikke ud til at vi når i den her omgang og så kan det jo blive nødvendigt at udskyde det men nu må vi først og

jo gennemført for lønmodtagere

ministeren havde jo i den her omgang at man bare igen igen

udskyde revisionen af loven og først da en række oppositionspartier henvendte sig samlet til ministeren og gjorde opmærksom på at der

til forhandlinger

af de forhandlinger før vi ser på om det er nødvendigt at udskyde revisionen af loven for vi mener faktisk

leve op til den aftale vi har indgået fordi der

en barselsordning for selvstændige hvis vi faktisk ønsker at

så skal vi have en ordentlig barselordning så derfor mener vi det er afgørende dertil kommer

det er altså meget svært at forstå at der bliver betalt ind og

jævnlig sagt mange pæne ord om hvor vigtigt det er

forældrene har tid til at være sammen med det lille barn men det kræver jo

så man kan gå hjemme og ikke er nødt til at gå på arbejde for at tjene penge derfor håber vi altså meget at muligheden for at være sammen med sine forældre når man lige er startet på livet ikke kun skal gælde for lønmodtagere på almindelige vilkår men også skal gælde for freelancere og for selvstændige og det håber vi

lovforslaget lovforslaget går jo

alene ud på at udskyde fremsættelsen af et lovforslag til næste folketingsår

dermed afvente resultatet af

kommende politiske forhandlinger som vi jo skal i gang med og lovforslaget har alene til formål at sikre den fornødne tid

når det er sagt glæder jeg mig

nu er kommet i gang med de politiske drøftelser

jeg glæder mig også over at vi i forligskredsen nu har modtaget den evaluering som vi jo i i fællesskab var enige om

en evaluering der viser at loven lever

derud hvor de skal og hvor de gavner ligestillingen

en hurtig lovbehandling i arbejdsmarkedsudvalget og svarer naturligvis gerne på de spørgsmål der måtte være

forhandlingen er åbnet og det er fru ulla tørnæs der

asocialt og dermed fuldstændig uacceptabelt for et grundvilkår for vores skatteyderfinansierede velfærdssamfund er jo at vi alle yder efter evne og nyder efter

efter min opfattelse en undergravende effekt på respekten for de skatteyderbetalte ydelser

mister sin legitimitet i borgernes øjne og det er der jo ingen af os der har nogen som helst interesse i baggrunden for lovforslaget som vi har til behandling her er et meget grundigt analysearbejde udarbejdet af en række embedsmænd fra forskellige ministerier dette analysearbejde førte til en aftale om bekæmpelse af socialt bedrageri mellem regeringen dansk folkeparti og kristendemokraterne og lovforslaget her er udmøntningen af netop denne aftale som blev indgået som led i finanslovaftalen for to tusind og elleve

gennemgå de forskellige initiativer som lovforslaget udmønter det fremgår jo ganske glimrende af selve lovforslaget men jeg er faktisk ikke et sekund i tvivl om

når lovforslaget er vedtaget så har givet blandt andet kommunerne men også pensionsstyrelsen langt bedre værktøjer til netop at afdække og dermed bekæmpe socialt bedrageri

jeg har faktisk også en klar forventning om at det vil medføre en reduktion i omfanget af socialt bedrageri da dette jo så klart er formålet

jeg skal på venstres vegne blot slutte af med at sige at vi varmt kan anbefale folketinget at vedtage forslaget her

velfærdssystem det er med til at sikre at borgere der ikke kan klare sig på anden vis

de fleste af os bidrager via vores skat til at der udbetales disse sociale ydelser derfor forventer vi også med rette at modtagere af sociale ydelser ikke snyder eller omgår reglerne

det er da også alarmerende når det ved kontrol af fly fra visse destinationer kan konstateres at fem ti procent af de rejsende laver socialt bedrageri i socialdemokratiet er vi af den opfattelse at socialt bedrageri er fuldstændig uacceptabelt og skal bekæmpes med alle midler når personer mod bedre vidende udrejser fra danmark mens de modtager ydelser og uden at have indhentet den fornødne tilladelse skal der helt klart sættes ind for at stoppe den trafik

er det et godt tiltag at der foretages kontrol i lufthavne havne

når personer der modtager ydelser samtidig arbejder

kontrolaktioner i andre kommuner i modsætning til hvad de kan i dag vi finder det også i orden at de der laver den form for socialt bedrageri bliver sidestillet med dem

ønsker at løfte en pegefinger er i forhold til proportionaliteten i den række af sanktioner og tiltag der er foreslået sammenholdt med det antal personer det er skønnet at loven kommer til at omfatte og de beløb der er tale om

hundrede dagpengemodtagere og to hundrede modtagere af kontanthjælp ledighedsydelse starthjælp og så videre forventes at blive taget i socialt bedrageri det skal sammenholdes med at der indføres mulighed for at indhente

kontooplysninger mulighed for at indhente oplysninger fra tidligere bopælskommuner

overvågning af de kommunale sanktioner og jobsamtaler hver fjortende dag i tre måneder som tidligere sagt mener vi i socialdemokratiet at socialt bedrageri skal bekæmpes

skal også være et fornuftigt forhold mellem det der sættes i værk og det der skal komme ud af det derfor mener vi i socialdemokratiet at det under alle omstændigheder vil være godt hvis der foretages en evaluering af loven om to år for at sikre at indsatsen står i forhold til problemernes omfang jeg ser frem til i udvalgsarbejdet at det kan blive klarlagt om de spørgsmål der er rejst om proportionalitet kan besvares på en tilfredsstillende måde hvis der er tvivl vil vi stille de nødvendige ændringsforslag der kan sikre at der ikke

lagde meget vægt på at man fik en styrket indsats mod socialt bedrageri noget af den aftale bliver så udmøntet

her lovforslag men aftalen omhandlede også generelt en bedre kontrol med ydelser ved ophold i udlandet

etablering af såkaldte kontrolhold i udlandet i tyrkiet

ydelser fra den danske stat i strid med reglerne

der er også med den aftale kommet en intensivering af lufthavnstilsynet sådan så

hvorfra man erfaringsmæssigt at der er problemer med folk som rejser ud af landet til trods for at de bør være i danmark

at midlerne man har modtaget skal tilbagebetales at ydelsen fremadrettet i en periode bliver nedsat

i en periode efterfølgende for at de at man lever op til reglerne sådan vi sikre på at dem vi udbetaler midler til også lever

de krav der er i forbindelse med at de får udbetalt

hvis de har mistanke om at konkret sag er noget at komme efter hvis en person som sagt modtager forskellige ydelser i strid med reglerne

også mulighed for at indhente oplysninger fra pengeinstitutter om at man i udlandet har hævet eller indsat penge

opholder sig i landet og modtager modtager midlerne efter de regler som

lufthavne det kan også være ved færgeafgange eller andre steder hvor

kommer en masse folk ind i landet

det er et rigtig godt lovforslag som udmønter en ganske fornuftig aftale vi får sendt et klart signal om at socialt bedrageri er uacceptabelt hvis man modtager ydelser fra den danske stat

kommune i strid med reglerne jamen så er man rent faktisk med til at

hjælp fra nogle som rent faktisk har mere behov for det så vi synes at det ubetinget er et skridt i den rigtige retning og vi

som dansk folkeparti synes skal overtage politiets efterforskningsopgaver altså er der nogen grænser for

at andre myndigheder får tillagt de beføjelser som hidtil

deres egen interesse at de midler der bliver udbetalt bliver udbetalt til mennesker som rent faktisk også

udbetalt kontanthjælp når vi kan se at der er mennesker som vælger at holde ferie i strid med reglerne som vælger at rejse ud af landet i strid med reglerne og stadig får ydelser udbetalt fra den danske statskasse

for de almindelige oplysninger de har til rådighed

decideret efterforskning

med al den retssikkerhed der nu omgærder politiets arbejde

at man fremover skal tillade flere og flere myndigheder at de får en række af politiets beføjelser uden at der følger de samme retssikkerhedsgarantier med

kommunerne som jo har ansvaret for at udbetale de her midler

kontanthjælp og kommunen har

mistanke om at man får udbetalt kontanthjælp i strid med reglerne

så er det da meget logisk at

kommunen får en mulighed for at følge op på den sag det er da meget logisk

at vide at der er nogle kontanthjælpsmodtagere der arbejder sort på en virksomhed i en anden kommune

og dermed modtager kontanthjælp samtidig med

politiet ikke skal involveres når

den aftale hvor en styrket indsats

omtalt at der skal finde flere politianmeldelser sted at kommunerne faktisk bliver bedre til at politianmelde sagerne

i lovforslaget men det ligger i den aftale som ligger til grund for lovforslaget

og det er også lagt ind den aftale som som ligger til grund

ord om politiet

at politiet kommer mere ind i de her sager

mennesker der modtager ydelser som de ikke er berettiget til det det lovforslaget handler om og indtil videre er det meste jeg hører fra venstrefløjens side at man forsøger at spænde ben for et lovforslag som er nødvendigt at gennemføre det ville være rigtig godt hvis kommunerne i højere grad politianmeldte det når der var en sag om socialt

ind i den aftale som ligger til grund for lovforslaget selv om det ikke står beskrevet i lovforslaget

flere der bliver politianmeldt så bliver jeg bare nødt til at gøre det fuldstændig klokkeklart at hvis det er sådan at vi kan konstatere at der

det kan de ikke fordi de er ude i den store verden så skal vi selvfølgelig sanktionere mod dem og kommunerne skal have

og det synes vi altså

et velfærdssystem vi er stolte af et velfærdssystem der giver mulighed for at man som arbejdsløs som syg kan få den økonomiske hjælp og støtte der skal til før man kan komme tilbage til at være en del af samfundet

som gør at de mennesker der har brug for hjælp

som sikrer at de sociale ydelser er til de mennesker som er

i lovforslag fra regeringen om socialt bedrageri

hårdt ned på dem der begår socialt bedrageri og slå ned på de rigtige

det vil sige at der skal være retssikkerhed for den enkelte

ting nogle tiltag

af oplysninger mellem kommunerne og kontrol i lufthavnene

at en række aktører understreger problemet omkring proportionaliteten og retssikkerheden og det bureaukrati der vil blive skabt med det her system når vi ser på selve økonomidelen i det

ret hårdt derfor mener jeg at nogle grundlæggende ting

at slå ned på de forbrydere

om en styrket indsats mod socialt bedrageri

politianmeldelser af socialt bedrageri

en ekstern myndighed som politiet som skal ind i de her sager efterforske dem og komme frem til en afgørelse vi ved jo i dag

vi skal slå hårdt ned på dem der begår socialt bedrageri

aftaleparternes hensigt at der skal indgives

nuancerne

at politiet skal ind i de her sager

alles interesse at vi stopper det her

slå ned på de rigtige

aftalt at man skal iværksætte en styrket indsats mod socialt bedrageri

med god grund fristes man til at sige

jo et meget højt niveau af offentlige ydelser og derfor er det også vigtigt at ydelserne er forbeholdt de borgere der har

misbrug af de sociale ydelser skaber mistillid til den offentlige forvaltning

der holder vores samfund sammen og det er tillid der gør at danskerne velvilligt betaler deres skat er det noget som man er nødt til at se med stor alvor på socialt bedrageri er med til at undergrave vores velfærdssamfund og derfor er det også vigtigt at vi skærper indsatsen

her har til formål at gøre det nemmere at kontrollere udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og lad mig blot fremhæve tre elementer fra forslaget for det første bliver der indført sanktioner ved uberettiget modtagelse af kontanthjælp starthjælp eller introduktionsydelse under ophold i udlandet hvis folk mod bedre vidende modtager ydelser som de ikke er berettiget til bliver de udsat for omfattende sanktioner for det andet skal tidligere opholdskommuner videregive oplysninger om sanktioner til borgernes nuværende opholdskommuner og oplysninger skal kunne videregives uden borgernes samtykke så vi sikrer at folk ikke snyder systemet ved at flytte rundt i en uendelighed

at pensionsstyrelsen får ret til at kontrollere kontrollere danskere der rejser til udlandet og ulovligt tager den danske forsørgelse med ved at opprioritere lufthavnstilsynet sikrer vi at folk ikke modtager arbejdsløshedsdagpenge og tager på ferie i stedet for at gøre en indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet samlet set

forslaget gerne medføre en reduktion i omfanget af socialt bedrageri initiativerne virker både nu og her ved at der bliver opdaget flere personer som uberettiget har modtaget forsørgelsesydelser samt præventivt så det fremadrettet gerne skulle mindske problemerne alt i alt synes synes vi konservative at socialt bedrageri er et vigtigt indsatsområde vi synes at beskæftigelsesministerens forslag er den rigtige medicin og derfor støtter vi konservative også forslaget for jeg er nemlig for en gangs skyld meget enig med det som socialdemokraten fru mette frederiksen tidligere har sagt og jeg citerer for os er det ekstremt vigtigt at bekæmpe bevidst socialt snyd det er noget af det mest ødelæggende

et retssamfund da den nuværende regering tiltrådte gennemførte man et stort arbejde med at sikre retssikkerheden for virksomheder ved indgreb uden for strafferetten jeg skal bare høre

mens mennesker der modtager kontanthjælp

noget særligt krav på retssikkerhed og

tillade sig at give myndigheder tilladelse til

her står med nogle store problemer som vi er nødt til at se på om vi kan gribe an på en lidt anderledes måde

for os er meget vigtigt at man kan føle sig tryg her i samfundet og ikke føler at der er en stor stat som

begår socialt bedrageri derfor stopper vi alle dine ydelser men kommunen

så borgeren får ikke muligheden for under en retssag at forsvare sig og se at

der pludselig står i den situation selv at skulle bevise at man ikke er en bedrager og det er meget meget svært at bevise at man ikke

konservative at det er den retstilstand vi skal have i danmark at nogle af de mennesker

behøver man ikke at have politi og domstolskontrol indover der skal myndighederne have nogle muligheder som vi ikke vil give dem i

her i folketingssalen går jeg ud fra der ønsker at begå overgreb mod

ikke føler at staten har mulighed for at at misbruge de oplysninger

kommunen om at man har begået socialt bedrageri

socialt bedrageri der var

at der begås begås nogle fejl indimellem

det her lovforslag også gør når det er implementeret men man bliver

vi har nogle gevaldige problemer på det her område og det tror jeg også at ordføreren for sf bliver nødt til at medgive mig og

være enig i så er der ikke meget der tyder på at det

med det her lovforslag vil lykkes at få bugt med

meget omfangsrigt lovforslag og når man så kommer

forventes at være ja så kan vi konstatere at det skønnes at ville medføre mindreudgifter til kontanthjælp på ethundredetusind kroner

tusind og elleve for så at slutte med at være sekshundredetusind

kroner årligt for kommunerne

merudgifter for kommunerne på firehundredetusind kroner om året og det giver altså et nettobidrag på tohundredetusind

vi har et hul på syv og fyrre milliard kroner i statskassen

må sige at hvis man troede at vi nu fik bugt med socialt bedrageri så er der enten ikke ret meget socialt bedrageri eller også

kommunekasserne samlet set

to million kroner om året for at få de her

står tilbage med at det har man ikke formået med lovforslaget her

hvis folk skal overholde reglerne at de kan forstå

derfor synes jeg måske også man kan kigge på

man arbejder ved siden af at man får

set er rimelig nok men vi skal bare sørge for at retssikkerheden er i orden sådan at det er netop hvis man uberettiget og i ond tro har modtaget ydelser mens man var i udlandet derfor må jeg også sige at jeg altså

eksempelvis ser at datatilsynet

i sin form ved den eksterne høring giver anledning til væsentlige betænkeligheder i forhold til beskyttelsen af de berørte personers privatliv

endvidere stille sig tvivlende overfor om der er den fornødne saglighed og proportionalitet

mellem den påtænkte indsamling af personoplysninger og opfyldelsen af de formål der

det relativt pauvre resultat der ser ud til at kunne komme af anstrengelserne

den rigtige vej at gå jeg kan se at

under udvalgsbehandlingen nærmere vurdere om

men jeg kan også konstatere at institut for menneskerettigheder mener at lovforslaget giver anledning til principielle overvejelser om hvorvidt det her lever op til

europæiske menneskerettighedskonventions artikel otte om beskyttelsen af retten til privatliv og der afventer vi i hvert

den analyse fra institut for menneskerettigheder så jeg må sige for det radikale venstres vedkommende at vi er lige så optaget som alle andre af at undgå socialt bedrageri og vi er enige i at der skal være sanktioner hvis man uberettiget og i ond tro

der er nogle alarmklokker der ringer når man kan se at både datatilsynet og

at proportionaliteten muligvis er gået fløjten og i hvert fald når man kan se

ekstra kontrolindsats mulighed for at

tilsyneladende ikke i ministeriets skøn er noget der vil føre til markant mindre

se på de økonomiske skøn at det altså er helt beskedent ja faktisk vil det samlet set for skatteyderne være omkostningsfyldt at gennemføre lovforslaget

længere ind i borgernes privatliv og køre registre sammen og føre kontrol på forskellige tidspunkter

derfor giver det lidt mindelser om den debat vi havde dengang regeringen

blev enige om at alle pensionister der skulle til udlandet i længere tid

skulle orientere deres kommune om at de tog af sted og hvornår de kom hjem og hvis de ændrede det undervejs skulle de også orientere kommunen det var alle pensionister der pludselig skulle involveres i det

en sammenhæng mellem de initiativer man tager og de resultater

man opnår men jeg er enig i eksempelvis

om at der skal være en rimelig sanktion hvis man

og som i strid med reglerne

noget der er sket med den indsats der har været hidtil

for mig på at det ikke nødvendigvis er sådan at det kræver yderligere muligheder for at komme ind i borgernes privatliv og opdage socialt bedrageri

det måske mere hænger sammen med hvor villig man er til at prioritere indsatsen i hvert fald

jo i sig selv og under gældende lovgivning har givet et markant større resultat end alle de mange tiltag som der her lægges op til forventes at give tilsammen så spørgsmålet er om ikke

at man styrker den indsats under eksisterende lovgivning så man kan få bugt med socialt bedrageri i stedet for at bruge det som undskyldning for at finde på nye måder

kan komme med en god forklaring på hvorfor det har været nødvendigt med så kort en høringsfrist

tid til at komme med ordentligt gennemarbejdede høringssvar og så institut for menneskerettigheder endnu ikke har kunnet afgive et fuldt høringssvar men kun har givet udtryk for de første betænkeligheder og så vil der komme mere til senere

vi er jo alle sammen enige om at socialt bedrageri er uacceptabelt

en indsats for at prøve at afsløre

nedbringe antallet men som andre har været inde på

skal der altså også være en sammenhæng i tingene man skal vurdere

indgreb man giver tilladelse til når vi på andre områder

tilladelse til at gå ind og tjekke folks

at man

at den mulighed skal andre myndigheder end politiet

mener at socialt bedrageri er en værre forbrydelse end alle de andre forbrydelser der står i straffeloven og derfor mener at kommunale myndigheder skal have nogle beføjelser som vi ikke vil give politiet

de groveste forbrydelser uden at

fordi rigtig mange af sagerne ender med at politiet siger at beviser nok eller

meget nemmere for kommunerne

ydelser det sker for en enlig mor

samarbejde om at tage sig af skilsmissebørnene

en gang imellem sidder forældrene og spiser middag sammen for at

godt opføre sig civiliseret over for hinanden

hvor kommunen skal bevise at man begår socialt bedrageri nej så skal man

går i seng med hinanden

at indsatsen mod socialt bedrageri

en ordentlig måde strammes her yderligere som

kan indhente et svar fra datatilsynet

om de mener at det faktisk

at der er en række problemer

det sociale område det var en stor fejl

den giver virkelig store problemer i forhold til at sikre en ordentlig retssikkerhed

vi skal ud i verden og slås for

der skal domstolskontrol til før man må lave et indgreb i privatlivets fred

at man skal bekæmpe socialt bedrageri men vi mener altså at det skal ske samtidig med at

regeringen dansk folkeparti og kristendemokraterne om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri misbrug af sociale ydelser er som også langt de fleste ordførere individuelt har fremhævet

dybt asocialt og skaber uden tvivl mistillid borgerne imellem og mistillid til de borgere der modtager sociale ydelser

danskernes vilje til at bidrage til velfærdssamfundet via skatten minimeret med det her lovforslag bliver der mulighed

skærpe kontrollen med udbetalingen af offentlige forsørgelsesydelser og der indføres sanktioner for uberettiget modtagelse af ydelser under ophold i udlandet lovforslaget indeholder

en modtager af introduktionsydelse uberettiget og mod bedre vidende

ydelser til udlandet under ophold i udlandet

en tidligere opholdskommune skal videregive oplysninger om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik eller

at der indføres hyppigere samtaler i forbindelse med at der ved offentlige myndigheders kontrol

eller en introduktionsydelsesmodtagers generelle rådighed på baggrund af ophold i udlandet

forhold til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge

kommunerne får hjemmel til at udføre virksomhedskontrol på tværs af kommunegrænser samt i konkrete sager at pensionsstyrelsen kan indhente oplysninger fra pengeinstitutter om bestemte dagpenge og efterlønsmodtageres hævninger eller indsættelser foretaget i udlandet

tilsyn i lufthavne hvor der er formodning om at træffe personer der har været udrejst af danmark og som under ophold i udlandet kan have modtaget ydelser med urette udmøntningen af aftalen om en styrket indsats mod socialt bedrageri forventes

medføre en reduktion i omfanget af socialt bedrageri

uberettiget har modtaget forsørgelsesydelser bliver opdaget og ikke mindst forventes det også at initiativerne vil have en betydelig

en stor del af de høringssvar som er kommet der

de konsekvenser som lovforslaget

ting der bliver sat i værk for at imødegå socialt bedrageri når kommunernes landsforening er bekymret

uden samtykke

tre hundrede mennesker som det her kan omhandle vil det så ikke være reelt

en revisionsbestemmelse i lovforslaget som kan sikre at vi såfremt det her virkelig er nogle ting der skal tages hånd om

er det der står tilbage fra førstebehandlingen

forligspartierne skal diskutere

er jo altid velkomment når partier her i folketinget kommer med forslag til ændringer til et lovforslag som det her

jeg gerne kvittere for den meget klare markering som jeg synes

åbnet den første der får ordet er fru louise schack elholm

må have i de finansielle virksomheder og det er ikke fordi vi i venstre nu ser for os at

udfordring den finansielle krise gav

og købte fih det giver stabilitet for

investeringer i finansielle selskaber

end man kunne forvente

række klare betingelser til atp

med videre samtidig indføres der et loft over hvor stor en aktør

maksimalt fem procent af markedet er loftet og dertil et loft på maksimalt syv procent for erhvervsudlån

særdeles tilfredse med men samtidig sikres det

om sp som lukkes endeligt

har verden gennemlevet en finanskrise der har haft store konsekvenser for de finansielle markeder og dermed også for erhvervslivet og danskerne en lang række af aktørerne på de finansielle markeder

overmodig risikovillighed

den tilstrækkelige kreditvurdering har været til stede da krisen for alvor begyndte at rulle

for mange banker til en akut likviditetskrise og

konsolideringsproblemer på grund af tabte udlån store tab har ramt bankerne hårdt og det har samtidig fået hjulene til at køre langsommere

imidlertid fra politisk side holdt hånden under finanssektoren

i sikrede ansvarlige partier tilliden til danske pengeinstitutter ved at garantere alle indlån og ved at stifte det statslige aktieselskab finansiel stabilitet der har til opgave at overtage forpligtelser i nødlidende pengeinstitutter med bankpakke

ydede staten lånekapital til bankerne for at sikre at sunde virksomheder kunne optage lån til at finansiere deres aktiviteter staten og skatteborgerne har hjulpet bankerne fordi bankkrak i større stil netop kunne have medført et regulært kollaps i dansk økonomi at bankerne har nydt godt af pakkerne kunne blandt andet aflæses i stærkt stigende bankaktier efter vedtagelsen af bankpakke

når det kommer til at låne penge i banken det gælder særlig de små og mellemstore virksomheder der ikke har så let adgang til kapital finanskrisen er dermed fortsat en tydelig barriere for vækst i

årsagen er til dels en generel kreditstramning i finanssektoren som i nogen grad har været nødvendig men de små og mellemstore virksomheders vanskeligheder med at låne penge skyldes også forhøjelsen

at renten for at låne penge er høj mens indlånsrenten er lav øget konkurrence i den finansielle sektor vil sænke virksomhedernes omkostninger til lån medfinansiering og kredit det vil styrke den vækst og jobskabelse som vi så brændende har brug for i virksomhederne gennemføres

ja så får vi så at sige en frisk spiller ind på erhvervsudlånsområdet til gavn for erhvervslivet og dermed også dansk økonomi og lønmodtagerne regeringen har ændret det oprindelige lovforslag så

det samlede udlånsmarked maksimalt må være fem procent

af markedet for erhvervsudlån maksimalt må være syv en halv procent

ikke lægge skjul på at socialdemokraterne gerne havde set at man havde tilladt større markedsandele dog selvfølgelig uden at slippe tøjlerne

vil give bedre lånemuligheder

sf er det en naturlig ting at når der er situationer

også kan investere i banker og realkreditbranchen

og dyrtidsfonden naturligvis også

som det også er fremgået af beskrivelserne her fra talerstolen

skulle man i den her forbindelse overveje noget

end det her lovforslag er udtryk for

andet en endelig afvikling af sp reglerne men det er jo tydeligvis forslaget om en udvidelse af

som har fyldt mest i debatten og derfor vil det også være mit fokus her

og ld mulighed for at optimere deres investeringer og på den anden side sikrer at det ikke medfører en urimelig konkurrence i finanssektoren en af de påstande som blandt andet har præget debatten

vi ønsker ikke at der bliver skabt en masse usikkerhed i branchen om en eventuel konkurrence og derfor har det også været meget vigtigt for os at forslaget indebærer en række begrænsninger så den grundlæggende struktur i finanssektoren ikke ændres lad mig blot nævne to af de begrænsninger som

medfører for det første må dattervirksomheder ikke opnå en

og ld ikke sælge administrative ydelser til datterselskaberne

ude af og færdige med finanskrisen det mener jeg

der er stadig væk i danmark masser af banker som

der forestår et stort oprydningsarbejde ikke mindst

også med de mange engagementer som er havnet i

vi opfatter det her lovforslag som en del af forsøget på at skabe grundlag for at vi kan undgå nye bankkollapser og at vi

måske også kan være med til at få sat lidt mere tryk

som på den måde kan være med til at sørge for at

nye bankkrak og dermed også nye engagementer i

havde været bedre om vi ikke havde stået med et behov for at lave den her

og ld kan opnå nemlig på fem procent den kan man

altid diskutere men i hvert fald kan man sige er en ganske begrænset

ld og så de datterselskaber der agerer

også den at behovet for det her lovforslag måske været det samme hvis man i

finansielle sektor selv havde været bedre til

bidrage til oprydningsarbejdet efter

det er vores opfattelse at der er et behov for at få nye kapitalstærke aktører ind på det her marked

lytte til hvad der måtte dukke op under udvalgsbehandlingen af betænkeligheder

statsstøtteretlige problemstillinger forbundet med at vedtage

og lønmodtagernes dyrtidsfonds lovlige andel af udlånsmarkedet og som mener at der er tale om konkurrenceforvridende statsstøtte så kunne man jo

en lille revolution inden for penge og realkreditinstitutionsvirksomheden men det er desværre ikke tale om der er

engagere sig i bank og realkreditvirksomhed

og enhedslisten deler ikke den frygt som nogle af de nuværende aktører i den finansielle sektor har vi kan jo se at det gør konkurrence og forbrugerstyrelsen heller ikke faktisk mener vi at man burde gå videre

for at gå ind og faktisk sikre at der var en ordentlig bank for almindelige mennesker

uden at behøve at være bange for at der var nogle der smed alle pengene væk på spekulation

det kunne vi godt tænke os at få igen

lønmodtagernes dyrtidsfond som staten og statslige aktører det er de jo altså ikke

have mulighed for at gå ind og gøre nogle af de her ting men det har man altså ikke villet

og lønmodtagernes dyrtidsfond støtter vi

gå ind og sikre at almindelige mennesker kunne have

helt almindelige bankforretninger og at helt almindelige ordentlige virksomheder også havde en mulighed for at ordne deres bankforretninger uden risiko for at de var i en bank som brugte alle pengene på spekulation i stedet for med stor risiko for at det kan gå rigtig galt

det her lovforslag ikke lige fra partier i folketinget

er lovforslaget som vi behandler i dag et meget afbalanceret

men i modsætning til de øvrige aktører på det her marked

det måtte blive nødvendigt

og ld har mulighed for at forsvare deres investeringer ved eventuelt at foretage yderligere opkøb i virksomheden når det så

ingen hemmelighed at hvis atp skulle

ville dette kunne have en betydning i forhold til de statslige garantier som er udstedt

til disse banker det er ligeledes

særligt atp som investor via sit eventuelle kommende engagement i bankdrift og realkredit vil gå mere aktivt ind i fondingen af små og mellemstore virksomheder hvilket meget vel kan vise sig

være en stor fordel for hele samfundet

og ld’s muligheder for at beskytte deres investeringer hvilket vil være til fordel for medlemmerne

ld alt andet er alene sidegevinster

opstå men som ikke med sikkerhed vil opstå alene som følge af det her forslag jeg vil afslutningsvis meget gerne takke alle de ordførere der har støttet forslaget her i dag og man må sige at der har været en massiv

spørgsmål der må være i forbindelse med forslaget er jeg sikker på at

af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

ægtefællesammenføringsreglerne det er nok det der i daglig tale er mere kendt som familiesammenføringsreglerne det er jo noget der har været en del politisk debat om

jo en aftale der blev indgået mellem venstre

om en modernisering af familiesammenføringsreglerne og hvorfor så det

regering været eksponent for en udlændinge og integrationspolitik hvor vi stiller krav

integrerer sig i det danske samfund

fordi vi ønsker at modvirke tvangsægteskaber

dokumenterede rockwool fonden haft den effekt at der er færre

ægteskabs indgåelse er også blevet skudt længere ud i fremtiden

sikret at de unge piger som var udsat for arrangerede ægteskaber tvangsægteskaber har

sige fra men det ændrer jo ikke ved det faktum

selvfølgelig problemet men det løser det ikke fuldstændigt og helt det gør vi

er en lempelse og på andre punkter er en stramning af udlændinge og ægtefællesammenføringsreglerne dem der vil opleve

er som udgangspunkt folk som ikke har

det muligt at blive familiesammenført hvis man er under fire og tyve år hvis man blot er tilstrækkelig kvalificeret

medarbejdere også i plejesektoren

bidrage til den fortsatte udvikling af det danske samfund

folk fra alle brancher hvis der skal sikres vækst og velfærd i fremtiden og de nye familiesammenføringsregler vi diskuterer her i folketingssalen i

er jo så en pointordning der er udtryk for en moderne tilgang til samfundsudviklingen

i højere grad med de regler

er lettere at administrere

man så får de tres point der skal til hvis man over fire og tyve år

kan man som sagt få en familiesammenføring de gør op med

sidst men ikke mindst er de jo integrationsfremmende for

krav til sprog uddannelse eller arbejdserfaring

uddannelsessnobberi hvis man skal give det et navn

et håndværkertilbud

erhvervserfaring sidestilles særlig med de seneste ændringer

med uddannelse så begge dele giver

har kvalifikationer sprogkundskaber

der har vilje til at integrere sig i det danske samfund pointsystemet er ikke en fribillet til familiesammenføring i danmark det var det tidligere system

det er indrettet sådan at hvis man er indstillet på at komme til

så kan man det men der skal ydes før der kan nydes og det er et

det odiøse i at stille krav

det er ikke uliberalt at stille krav

og ønsker at bosætte sig i danmark vokse op i danmark føde børn i danmark blive danske statsborgere det er ikke blot sund fornuft men det er også ganske fair at stille krav til de folk der ønsker

grundlæggende handler det om at kunne og ville hvis man

ønsker at bidrage til det danske samfund

blive familiesammenført hvis man ikke vil

et afslag på familiesammenføring de regler vi har her er en modernisering af den udlændinge og integrationspolitik i

til familiesammenføring som vi har haft siden to tusind og to

og det er nogle regler som vil sikre at der er rigtig mange som kommer til danmark bliver familiesammenført og vil have let ved at integrere sig i det danske samfund derfor

på venstres vegne sige at vi bakker fuldt og

også lige passer ind i det koncept som

at højtuddannet arbejdskraft jo kommer ind på green cards og positivlister og andet og der kommer flere ind end nogen sinde før der

betydelig flere der kommer til danmark som udlændinge nu end i to tusind og et

at arbejde og uddanne sig i stedet for til asyl og familiesammenføring så der er ikke noget i vejen med at man har et system der understøtter at man let kan blive integreret i det danske samfund jeg ved ikke om det er socialdemokraterne der har det udgangspunkt

om kærlighed så

hvis man bare er forelsket så kan man komme og

vil understøtte en effektiv integration i det danske samfund og vi har jo stillet krav det gjorde man så

pointsystemet men som eksempelvis har en kronisk sygdom sukkersyge

man får kvalifikationer hvis man har arbejdet

eller hvis man har arbejdet

på højtlønnet arbejdskraft eller andet vi siger blot

har en form for uddannelse og lur mig om det ikke

de folk der faktisk bliver familiesammenført til danmark det her system gør det sværere

familiesammenføring og så kan man leve op til de krav som

man får halvtreds point for en erhvervsuddannelse der er taget i danmark mens man for eksempel får hundrede point for at

på et tilsvarende niveau i danmark eller på et universitet der er anerkendt som værende blandt de halvtreds bedste i verden

end for en tømreruddannelse det

det og hvor mange point man i øvrigt har hvis man

og kun skal bruge tres

det handler i al enkelhed om at stille nogle krav vi har stillet krav siden to tusind og to jeg ved godt at enhedslisten ikke synes det er fair at stille krav til folk der kommer til

af hensyn til at man skal integreres i det danske samfund

vil være med til at man kan hente en ægtefælle til danmark som man kan isolere i et parallelsamfund

masse børn som ikke bliver integreret i danske samfund som ikke lærer dansk som ikke kan få lov til at tage sig en ungdomsuddannelse og

danske samfund nemlig at man kan bryde den negative sociale arv det kan man ikke hvis man har nogle forældre som ikke kan sproget som aldrig ude på arbejdsmarkedet som ikke er integreret derfor stiller vi nogle krav om

nogle kvalifikationer der gør det lettere at blive en del af det danske samfund det er fair

lige så god som

unge mennesker der for eksempel rejser ud

andre lande

en tømrer eller en murer

og

tid end en lang videregående uddannelse

nielsen der siger at en akademiker er mere værd end en håndværker

man og det vil sige at man får point

det er da det modsatte man får point for både arbejde uddannelse

rejse ud og man skal rejse ud for at uddanne sig og hvis man møder en

man også kunne få familiesammenføring hvis den man forelsker sig i bare har en smule en smule sproglige kvalifikationer en smule

eller har gennemført en smule uddannelse

derfor har man så valgt at sige at vi forlanger noget mere af danskerne vi har afkortet dagpengeperioden

som er med til at fremtidssikre det danske samfund fordi vi har nogle økonomiske problemer i den forbindelse er det også fair synes vi i venstre

at sikre at de så kommer til at bidrage til det danske samfund

princip og derfor øger man så sikkerhedsstillelsen

integrationsministeren man skal bare bevise at man har dem til sin rådighed

at at man ikke kan leve op til selve forsørgelseskravet længere og

der skal betale så skal man kunne

har det været indtil videre med de treogtredstusind

at tro på at det kommer til at gøre den meget meget store

får familiesammenføring men det giver en smule mere sikkerhed for at de folk der kommer

til danmark også er selvforsørgende og ikke kommer til

til landet som kun kommer for at nyde

hvad er det de mennesker i givet fald kan nyde

karsten lauritzen udtaler sig på den måde tænker herre karsten lauritzen så

hvor halvdelen af dem er fra ikkevestlige lande og med næsten ingen uddannelse

kan noget sprog og jeg må indrømme at hvis man kommer

et sprog aldrig har været ude på arbejdsmarkedet

at det bliver meget meget svært at blive integreret i det danske samfund så frygter jeg at det der kommer til ske var det der skete da fru marianne jelved var en del af regeringen nemlig at folk

parallelsamfund i ghettoer

kan gennemføre en ungdomsuddannelse så de ikke kan bruge det der er fantastisk ved det danske samfund nemlig

sundhedsvæsenet en hel masse velfærdsydelser og man kan bevæge sig op ad den sociale rangstige og bryde den negative sociale arv men det kan man kun hvis man har

som den hedder der viser at otte og tredive procent af de børn og unge der går ud af folkeskolen

kommer fra ikkevestlige lande og med stort set ingen uddannelse og som arbejder der og udfylder

de nyder og det gør de fordi vi har lavet en udlændingelovgivning som tilsiger det men som fru marianne jelved og det radikale venstre er imod

så skal man bare være åben og ærlig og

vi synes at det er fair at stille krav

forældrene til de børn som nu forlader folkeskolen uden at kunne læse og skrive er kommet ind dengang fru marianne jelved var minister

er sket ikke er stor nok men det er nogle mennesker som kom til danmark da fru marianne jelved havde noget

indflydelse på den udlændinge og integrationspolitik det er jo ikke nogen der er kommet til

i den pisa etnisk undersøgelse

flere der forlader folkeskolen

og dansk folkeparti indfører pointsystemer

kommer de galt af sted og det kommer til at gå ud over en masse mennesker også det her forslag fra regeringen

rammer skævt

mange år har betalt skat

et pointsystem skal omhandle familiesammenføring og ikke rekruttering af arbejdskraft det har vi andre regler der regulerer pointsystemet skal efter min mening understøtte at de der kommer til danmark

vkos pointsystem giver markant bedre rettigheder til

vi

men om vedkommende har vilje til integration men de skævheder der er

der i dag har permanent ophold men

nye regler det vil sige at hvis man i øvrigt ville kunne få en familiesammenføring efter de nye regler som

det hvis man modtager tilskud til en kronisk sygdom

på i visse passager i stedet for at svare på ordentlige og saglige spørgsmål

såsom

er det betyder i min terminologi at der er reelle

som man ikke kan give svar på fordi det er politisk bestemt det er ikke sagligheden

søge tilslutning til et pointsystem som først og fremmest vil belønne den enkelte ansøgers vilje til integration det skal samtidig være betydelig enklere og mere gennemskueligt

som derfor får mulighed for en aktiv og målrettet

udlændingeloven er under den nuværende regering blevet ændret mindst en gang om året og

med det til følge at personer der ønsker familiesammenføring hele tiden skal forholde sig til ændrede regler

et regeringsskifte at sikre stabilitet

skal kunne regne med at de gælder i lang tid

om

når nu socialdemokraterne ikke ønsker

i folketingssalen om det pointsystem som sf og socialdemokraterne ønsker i stedet for hvis man virkelig ønsker

også gerne her i salen det har jeg ikke nogen problemer med men jeg må sige

vidner lidt om at ordføreren ikke helt har forstået pointen her ligesom ministeren ikke forstod den da vi havde debatten for en uges tid siden vi taler ikke om at

vi taler om at fordi man har en kronisk sygdom

bliver man nægtet retten til at kunne få permanent ophold så bliver man nægtet retten til at kunne få familiesammenføring det er det vi taler om

den

i forhold til kronikere

når man søger om familiesammenføring

fordi man er så uheldig at have en kronisk sygdom

er ok for de belaster jo samfundet

at de er kronikere og dermed får medicintilskud det var det der kom ud

radikale venstres er enige om

ved det her lovforslag hvordan vil man ændre i reglerne

det uddannelsessnobberi som regeringen

er udtryk for og de mange usikkerhedsmomenter

er at fastholde de krav vi i øvrigt kender og så lægger vi til at man skal vide at hvis man gerne vil være i danmark gerne

det danske samfund derfor

af ved de to det er for at sende et signal om at det at komme til danmark

at man skal være en del af uddannelsesmarkedet jobmarkedet

så kan folk se

som er imod vores pointsystem og imod

ene spørgsmål det andet spørgsmål er

dam kristensen virkelig mener at det kun er for højtuddannede hvis

ufaglært arbejde i hjemlandet og tyve point for at bosætte sig uden for et ghettoområde

at det som der ligger her fra regeringen

gentagelse af den eklatante fiasko

vil vi under ingen omstændigheder gå om bord i vi har været meget præcise med at sige

på et ønske om at begrænse den ikkevestlige indvandring dette lovforslag vil i forhold til familiesammenføringsreglerne dreje en del af indvandringen hen imod den vestlige kulturkreds samt en række andre lande hvorfra der erfaringsmæssigt er tale om udlændinge som bidrager positivt

også blive stillet krav til den der kommer udefra erhvervserfaring sprogkundskaber uddannelse vil blive belønnet tilknytningskravet bliver skærpet så et ægtepar samlet skal have størst tilknytning til danmark fire og tyve års reglen skærpes men gøres samtidig mere fleksibel i og med at særlig dygtige udlændinge kan familiesammenføres før de fylder fire og tyve år

har forhindret tvangsægteskaber og har givet flere unge frihed til og mulighed for selv at vælge fire og tyve års reglen og tilknytningskravet har begrænset kædeindvandringen fra muslimske lande

bygger vi videre på alle skal bidrage til samfundet hvis en udlænding har arbejdet eller uddannet sig i sit hjemland kan vedkommende også bidrage her i danmark dansk folkeparti

at de udlændinge som slår sig ned i danmark bidrager på arbejdsmarkedet tager dansk kultur til sig vi ønsker ikke et opsplittet multikulturelt samfund hvor forskellige grupper opholder sig i hver deres parallelsamfund danmark skal hænge sammen socialt økonomisk og kulturelt

er en politisk vilje til at justere og tilpasse udlændingepolitikken til globaliseringens udfordringer og folkevandringerne ind i europa og

problematiske indvandring må og skal holdes nede af hensyn til danskerne

af hensyn til de udlændinge som er her og som kan og vil bidrage positivt til samfundet

men vi har trods alt igennem ti år formået at nedbringe indvandringen via asyl og familiesammenføringsreglerne flere er kommet ud på arbejdsmarkedet der er positive tendenser i forhold til uddannelse der er skabt enighed om rigtig mange udlændingeaftaler og politikken på det her

det står en splittet venstrefløj som den ene dag ikke vil stramme mere

stritter i alle retninger

der ligger formentlig også en plan for hvordan man skal rulle politikken tilbage på

undertrykkende og nedladende over for andre kulturer det frygter jeg vil blive

til en del af fællesskabet og det er det som udlændingepolitikken skal bygge på det har taget

ghettoer kriminalitet parallelsamfund og så videre

godt være ærlig at sige at vi har været i gang i cirka ti år og vi har behov for at videreføre

og løbende justere den politik i mange år fremover hvis vi på sigt skal have et samfund der hænger bare nogenlunde sammen

om en fordobling af sikkerhedsstillelsen

til rådighed for det offentlige hvis det skulle være at den

er kommet til danmark har behov for at få ydelser udbetalt fra det offentlige

og den logik synes jeg ligger forholdsvis lige for så synes jeg der er noget

vi stiller krav til udlændinge der kommer til

er i at man opstiller et kriterium der siger at hvis du i det land som du kommer fra

bestemte sprogkundskaber så tæller det med på den positive side hvis du ønsker at blive gift med en i danmark

at den udlænding der kommer til danmark og bliver gift med en dansker eller en anden udlænding i danmark kan gå ind på arbejdsmarkedet og kan bidrage

igennem rigtig mange år frem til to tusind og

at det er rimeligt at stille krav til dem der kommer

har ved at se hvad det er der skulle være galt i at vi ønsker en sikkerhed for at når man får

er der også lige præcis den nødvendige økonomiske sikkerhed

at hvis det er sådan at den udlænding kommer til at ligge det

er der også nogle penge som er stillet til rådighed for det offentlige

vi fra det danske samfunds side

nogle krav op om at de der så kommer til danmark også bidrager positivt til det

går ud på arbejdsmarkedet og hvis man i sit hjemland

kommer til danmark kan bidrage positivt til det

hvorfor har man så meget imod at vi stiller krav til dem der kommer til danmark

jo godt bruge folketingets tid på jeg appellerer bare til at man

i lovforslaget hvad lovforslaget går ud på og det

vi ønsker sikkerhed for at hvis din ægtefælle kommer til at ligge det danske samfund økonomisk til last

af pointsystemet har været uddannelsessnobberi men pointsystemet er jo indrettet på en sådan måde

nogen uddannelse altså hvis det er udtryk for uddannelsessnobberi så

helt uden at de har en uddannelse hvordan kan det være uddannelsessnobberi hvordan kan det være at man ser ned på en tømrer hvordan kan det være at man ser ned på en professionsbachelor hvordan kan det være at man ser ned på nogle bestemte typer af uddannelser

har bevist i det land man kommer fra at man kan bidrage til det samfund

det viser at dem som gør sig skyldige i tomgang

end det gjorde i to tusind og to da

på det område det taler jo for at hvis vi får lejlighed til og mulighed for at blive ved med at kigge på det område blive ved med løbende at justere det område og blive ved

det område men selvfølgelig også opstille muligheder og forventninger til dem der nu er i danmark

efterslæb der er i den befolkningsgruppe som

har noget at gøre med den indvandring der har fundet sted op til to tusind og

synes det er meget vanskeligt

hænger sammen derfor siger vi jo bare at samtidig med at vi skal

så skaber vi nemlig ikke de samme problemer en gang til det er vel når alt kommer til alt

man siger alle de rigtige ting

at stille nogle krav som ikke gør at man

der er blevet vedtaget en genopretningspakke hvor vi forsøger at rette op på dansk økonomi

vil præge mediebilledet ude i landskabet i dag i

skal bidrage til at sikre at dansk økonomi kan blive rettet op igen

startede med at sige at der var sket positive ting og at det anerkendte han

spørgeren af med at sige at det hele var forfærdeligt

at der selvfølgelig er massive problemer men man bliver også bare igen nødt til at forstå

høj kriminalitet blandt nogle grupper

det er der desværre også nogle borgerlige partier der historisk set har ansvaret for sådan er det bare

rigtig rigtig mange

bosætter sig uden for et ghettoområde eller har gode sprogkundskaber svensk

det er rigtig rigtig synd for de børn der går der

ganske kort på hvilke områder klarer danmark sig bedre end gennemsnittet af de andre eu lande

om integration og den måde udlændinge tilpasser sig det

jeg da er positivt danmark er da også

de yngste klassetrin nogle undersøgelser der viser at der faktisk er sket fremskridt jeg anerkender også

de højere klassetrin der viser at det stadig væk halter

jo også derfor at vi løbende har

i børnehaven så vidt jeg husker stemte de radikale imod det lovforslag

handler jo i al sin enkelhed om og det er jo stadig væk det principielle spørgsmål

der kommer udefra og enten bliver gift med en dansker i danmark eller bliver gift med en anden udlænding i danmark

hvis de kan det er udgangspunktet jo

komme ind men vi bliver jo bare nødt til

erfaringer som vi har gjort os på udlændingeområdet

vanskeligt at løfte tosprogedes færdigheder og kundskaber i folkeskolen

at det er vanskeligt at nedbryde parallelsamfundene ghettoerne

kan man jo ikke løse problemerne og det her lovforslag er jo

at tænke det hele sammen i enhed for det her lovforslag

er splittet mellem to kulturer splittet mellem to sprog

for eksempel unge mennesker på erhvervsuddannelserne falder fra derhjemme taler man måske et dårligt arabisk eller et dårligt tyrkisk og i skolen og med kammeraterne taler man måske

ikke i stand til at opfange de fagudtryk

der bliver brugt i undervisningen det tror jeg er noget af det som i høj grad

var vedtog et lovforslag som faktisk sagde at hvis børn og unge

har dårlige danskkundskaber er det vigtigt at vi allerede der sætter i gang med en sprogstimulering og at de for eksempel kommer ind i en børnehave og der bliver

vi er jo i gang og vi tager løbende forskellige tiltag men det her lovforslag handler om at de udlændinge der kommer udefra bidrager og det handler selvfølgelig også om at når der kommer en udlænding udefra og bliver gift med en dansker eller en udlænding bosat i danmark og får børn så vil de børn

martin henriksens snak om at stille krav

nogle konkrete mål i forhold til samfundets behov det er en måde at vise

så regeringens omstridte nye system til ægtefællesammenføring

det er regeringens pointsystem for permanent ophold vist det bedste aktuelle eksempel på

og som knokler for at få integrationen til at

om noget eksemplet på

er alle krav der er lige fornuftige at stille i det

det stiller tværtimod ulogiske og urimelige

at forelske sig i og det mener vi ikke hører nogen steder hjemme

regeringens system belønner uddannelse fra eliteuniversiteter i første hug top tyve nu modereret til top halvtreds

det er en sammenkobling der er helt i skoven

skal selvfølgelig ikke afgøres af hvad vi lige for tiden mangler på det danske arbejdsmarked så det optræder på positivlisten

erhvervsuddannelser men systemet er

har været behov for at trække på beløbet

forhøjelsen er ren chikane og noget snobberi regeringen er i gang med at forbeholde ægtefællesammenføring til personer i danmark

på bundlinjen står

spørgsmål til lovforslaget mængden af høringssvar og længen af dem viser at der er stor tvivl

historien om regeringens pointsystem for permanent ophold skræmmer

som bliver ramt jeg frygter vi kan komme til opleve det samme

ikke mindst set i lyset af at man overfører kravene fra pointsystemet for permanent ophold

danske sprog kunne engelsk

og endelig om at ville stå til rådighed for det danske arbejdsmarked

uden at have en stor opsparing i banken

det er nok en anden diskussion men altså socialdemokraternes

på det pointsystem som s

så

pointsystem som s og

på at være opposition men jeg håber da at vi snart kan komme i en situation hvor det faktisk

om der er flertal for regeringens lovforslag og det er

er et lovforslag og tykkere end den aftale sf og socialdemokraterne har lavet sammen

er et lovforslag og der er vældig meget

er sådan at længden af lovforslag pludselig vil blive drastisk

at der synes at aftalen retfærdige krav til gavn for integrationen som er den

indgået og som i min udgave fylder mere end tre sider men lad nu ikke det afgørende

man har den opfattelse at der kommer ændringer

at en ny regering laver laver

afgørende for os at det system kan

at når vi senere i debatten får ordføreren for enhedslisten på talerstolen når vi senere i debatten får ordføreren for

vil de være fuldstændig enige med mig i at regeringens

op til de krav om at

leve og det skal være krav der gavner integrationen

det pointsystem socialdemokraterne

det pointsystem som regeringen og dansk folkeparti

jeg at eller synes at det lovforslag vi behandler her i

og man er meget modstander af det hvorfor er det så man ønsker at indføre det for folk under fire og tyve

år er uddannelsessnobberi

svar

handler om personer under fire og tyve år udtænkt

løsne op for nogle af de utilsigtede konsekvenser som fire og tyve års reglen har haft

et eventuelt regeringsskifte men selvfølgelig siger vi ja tak til de forbedringer som regeringen laver

prøver at reagere på nogle af de utilsigtede konsekvenser der har været ved de gældende regler det ville være meget mærkeligt hvis vi hældte statsministerens og regeringens

må være sammenhæng i politikken hvis

indeholder uddannelsessnobberi det mener jeg ikke det mener venstre ikke

så indføre uddannelsessnobberiet for folk under fire

og for ufleksibel og det prøver man at løsne op for med den her aftale

prøver at bøde på nogle af de utilsigtede negative konsekvenser fire og

skulle sige

et åbent og attraktivt land for folk som gerne vil bidrage positivt til det danske samfund

gå på to ben det ene ben

dem der gør en stor indsats hver evig eneste dag i det danske samfund og som bidrager

med at være restriktive over for dem der ikke rigtig vil danmark dem der ikke vil integreres og dem der ikke vil lade deres børn blive integreret eller bidrage til det her samfund sidste år aftalte regeringen og dansk folkeparti at dansk udlændingepolitik fremadrettet

danmark skal som udgangspunkt kun give plads til de udlændinge som kan vise medborgerskab og vilje til at yde til fællesskabet og bidrage til vækst og velstand i danmark derfor må reglerne for familiesammenføring fremover bygge på objektive kriterier efter et pointsystem som centrerer sig om ansøgerens integrationspotentiale det vil gøre den familiesammenførte i stand til hurtigere at integrere sig i det danske samfund bringer man noget med sig til det danske samfund erhvervsmæssigt uddannelsesmæssigt sprogligt får man også en god start på integrationen hidtil har vi ikke stillet krav til den udefrakommende udlændings kvalifikationer og det har medført at vi i dag har en del familiesammenførte og deres børn som slet ikke er

hverken økonomisk eller socialt det er noget som vi oplever i dag i de såkaldte ghettoer udsatte områder og

parallelsamfund i denne familiesammenføringsreform foreslås det at ansøgere uanset alder skal opnå et vist antal point i forhold til en række integrationsrelevante kriterier for at kunne opnå familiesammenføring det kan være erhvervserfaring uddannelse og sprogkundskaber ansøgeren kan også få point ved blandt andet at bosætte sig uden for et udsat boligområde ved at have deltaget aktivt og ulønnet i en global humanitær organisation i mindst en år eller ved at

i hjemlandet hidtil har man

hvis man har point nok

desuden omfatter reformen at det nuværende tilknytningskrav bliver skærpet og at sikkerhedsstillelsen forhøjes fra treogtredstusind

men jeg mener at

nu ved folk hvad der kræves

man kan nå at kvalificere sig så alt i

en fornuftig reform der kan være med til at forebygge

skal slås med de store integrationsproblemer det er en reform som vi

sikkerhedsstillelse men det har noget at gøre med at vi befinder os i en finanskrise en økonomisk krise og så er der større risiko for at nogle ikke vil kunne forsørge dem der bliver familiesammenført og derfor er beløbet blevet forhøjet fra treogtredstusind kroner

ikke slog til det næste

den konservative ordfører om er hvorfor en tømrer skal have færre point

er det konservativ politik at værdisætte tømreren lavere end kandidaten fra universitetet

virker præventivt og det er også derfor det ikke bliver brugt så meget men

en økonomisk krise og så er risikoen for at man ikke kommer til at forsørge den der bliver familiesammenført større end da vi befandt os i en højkonjunktur og derfor er beløbet blevet forhøjet fra treogtredstusind

med hensyn til tømreren

blive familiesammenført hvis tømreren er over fire og tyve år og har arbejdet i to en halv år og tømreren bosætter sig uden for et ghettoområde

opnår tømreren tres point og så kan han

da vi lavede aftalen i november måned sidste år

var en af dem der var meget begejstret for

så synes

og hvor sfs ordfører

det her handler ikke om arbejdskraft det handler om dem der skal familiesammenføres fremover hvad angår arbejdskraft har vi greencardordninger og vi har positivlisten

nu er jeg ikke økonomiuddannet så

i starten og hvis man ikke kan forsørge dem så skal man gå ind og forsørge dem via det beløb

garanti og det beløb bliver forhøjet for i en økonomisk krise

er risikoen for at man står i en situation hvor man ikke kan forsørge dem man har familiesammenført større og derfor er beløbet blevet forhøjet

2 nej jeg føler mig ikke i dårligt selskab jeg føler mig i godt selskab med alle og hvis der er noget jeg er politisk uenig med

der med med et dårligt selskab minder om noget der blev sagt for mange år siden med ikke at ville være i stue med nogen og

derfor nænner jeg ikke altid at stille spørgsmål

har indgået en aftale om og jeg citerer

klare og nye sigte at danmark som udgangspunkt kun vil give plads

udlændinge der kan og vil bidrage til vækst og velstand i danmark

det er faktisk ikke en rimelig målsætning her siger man jo på godt dansk

før man kan bidrage til vækst og velstand i danmark

en hel masse mennesker der aldrig nogen sinde får chancen for at vise hvad de kan

der skal ses på det man kalder integrationspotentialet og det anerkendes ikke at der er rigtig mange forskellige måder at integrere sig på også i danmark det anerkendes ikke

arbejdspladser som kommer fra ikkevestlige lande som er velintegrerede som udfører

er kommet til landet uden at have uddannelse og uden at

en chance under det her system det vil sige

et lovforslag som behandler mennesker på en måde som gør at man sorterer nogle fra uden at de nogen sinde

skulle

at det her var rekrutteringsforslag altså

værdifuld arbejdskraft til danmark men det handler

det handler om noget så privat og personligt som spørgsmålet

ønske om ægtefællesammenføring og det handler om udlændinge der lovligt bor i danmark og som ønsker en ægtefællesammenføring her det er urimeligt det frie personlige valg og privatlivets fred krænkes rigtig alvorligt af det her lovforslag

der har i mange mange år været et krav om at ægtepar i danmark skal forsørge hinanden vi har forsørgelsespligt

de går ikke hen og hæver kontanthjælp når de kommer ind over grænsen som man skulle tro når man hører v og k og

alligevel mener

vko at staten skal bestemme hvilken nytte ægtefællen skal være til før det kan tillades

udlændinge der kan og vil bidrage til vækst og velstand i danmark og det måles i anførselstegn ved at bestemte krav rangordnes og udløser point der klart tilgodeser veluddannede vestlige borgere

nødvendige pointkrav som aldrig får lov at vise at de faktisk kan selv om vi ved at de kan fordi vi ser dem på arbejdspladserne i danmark i dag det er bemærkelsesværdigt at opleve det

eventyr hun duede ikke nu ser vi på mennesker efter deres økonomiske nytteværdi

venstre kan ikke støtte at tilladelse til familiesammenføring afgøres af et pointsystem der stiller krav om at ansøgeren

den herboendes forhold vurderes ud fra en nytteværdi defineret af et flertal i folketinget vi mener at staten skal acceptere danske statsborgeres ret til selv at vælge ægtefælle og bo i deres fædreland vi mener at herboende udlændinge med permanent opholdstilladelse

når selvforsørgelsen er i orden

eu fællesskabet og havde de samme regler som de andre seks og tyve lande i eu

her område det er vores målsætning at vi når dertil på et givet tidspunkt i en globaliseret verden hvor mange mange mennesker færdes hen over grænser og arbejder og

må der være enkle regler for at håndhæve privatlivets fred og den personlige friheds ukrænkelighed selv om

og respektere de grundlæggende værdier som samfundet

har imod at man stiller det krav at inden man kommer ind

vist at man i det land kan bidrage

og det er privatlivets fred der krænkes her jeg mener at staten går langt ud over de grænser staten kan tillade sig og jeg kender heller ikke noget andet land

som danmark gør det

når vi nu kan se at tidligere tiders udlændingepolitik

hvorfor er det urimeligt

svar på hvorfor det er urimeligt at stille

ikke blande sig i det er så enkelt den personlige frihed er ukrænkelig står der i grundloven og den personlige frihed er i min måde at se verden på også at man selv vælger hvem man gifter sig med

tager sin ægtefælle og sine børn med hjem til sit fædreland

fra danske statsborgere

i verden og været ingeniører eller mineryddere eller noget andet og som har giftet sig

rystet

vi ser kun på mennesker nu som nogle der er nyttige eller ikke er nyttige vi ser ikke på dem som mennesker og vi giver dem ikke den chance medmindre de kommer igennem det nåleøje som

martin henriksen har defineret som sandhed

lige gøre opmærksom på at det at danmark klarer sig

marianne jelved sig at hun ville stille til det pointsystem som socialdemokraterne

måske ikke er uenighed

spørgsmål det pointsystem

at vi på et tidspunkt har samme regler som resten af eu har på det

det er målsætning et målsætning to er at vi er imod pointsystemer i forbindelse med familiesammenføringer og flygtninge vi er for pointsystemer når vi taler om rekruttering af arbejdskraft og tilladelse til studerende

gang er høringsfristen på atten dage og som blandt andet foreningen

at man er så dårlige til at sikre

ordentlige høringsfrister på det her område

at høringsperioderne er i orden

en regering der kalder sig selv liberal kan finde på at komme med det her forslag er for mig fuldstændig uforståeligt

danmark kan få lov til at forelske sig gifte sig med et menneske fra et andet land og derefter bosætte sig her i

det her handler om endnu en gang strammer reglerne for familiesammenføring

med det her pointsystem stempler vko danske borgeres udenlandske

at vko har justeret en smule siden pointsystemet blev lagt frem i første omgang men på venstres hjemmeside kan man blandt andet læse at en faglært uddannelse

at en faglig uddannelse fra udlandet giver fyrre point mens en bachelorgrad fra udlandet giver halvtreds point

når man på venstres egen hjemmeside påstår

ikke længere er rimeligt at tale om uddannelsessnobberi overskriften på venstres hjemmeside er noget med at nu

en tømrer gør endnu et sted hvor snobberiet kommer til udtryk i det her forslag er i forhøjelsen af sikkerhedsstillelsen som både advokatrådet

socialrådgiverforening foreningen af

institut for menneskerettigheder stiller i deres høringssvar

har været nogen som helst tilfælde hvor de halvtredstusind

sikkerhed ikke har været nok

yderst præcise når de skriver at de samlede omkostninger ved at søge ægtefællesammenføring nu er blevet så høje at retten til familieliv er en rettighed

også ses i lyset af de gebyrer man netop har har lagt på

at få lov til at leve i sit eget land med den man elsker skal altså afhænge af

som man kan stille som sikkerhed

til udtryk og jeg kan

ved at man man straffes for at bo i det regeringen kalder et ghettoområde

nemlig at vi får nogle boligområder der i højere grad er blandede er

hen banal diskrimination af mennesker der bor i såkaldt udsatte områder at de skal have sværere ved at få familiesammenføring end andre borgere som som i øvrigt både danmarks lejerforeninger og dansk socialrådgiverforening påpeger

et boligområde kan ændre status fra år til år

sig fra år til år om man nu tilfældigvis er på regeringens sorte ghettoliste eller ej

at borgere under fire og tyve år skal samle en hundrede og tyve point mens

man diskriminerer jo allerede i den nuværende lovgivning ved fire og tyve års

og tilknytningskrav men det ændrer ikke ved at man altså fortsætter den diskrimination med med det pointsystem der ligger her

en hundrede og tyve point det vil godt nok være være meget meget få

og mennesker med permanent ophold her i danmark konsekvensen er

hvis du har en sygdom eller har fået tilskud til medicin

få familiesammenføring hvad er logikken i det

men jeg kan fortælle ministeren at vi har mange spørgsmål

fuldtidsbeskæftigelse i to en

de sidste tre år og så tyve point

præcis de pointkrav jeg her har skitseret

en phd fra universitet det vil jeg sige jeg synes faktisk er mærkeligt at det skulle være dansk

politik jeg synes altid vi hører

pointkrav uden at man har en uddannelse dermed falder argumentationen jo fra hinanden når man fra enhedslisten og alle mulige andres side

enhedslisten har lidt vanskeligheder ved

hvilke betingelser vil man stille for at man støtter en eventuel s

fra et top halvtreds universitet er mere

end en tømrer det er uddannelsessnobberi

jamen målet for os er man som borger i danmark frit kan få lov til at

det vil sige at man ikke stiller nogen krav udover at det naturligvis skal foregå frivilligt

og han skal være over atten år altså de samme krav som man stiller når mennesker bliver

må man sige er en klar politik

at vi i enhedslisten ikke mener at staten skal gå ind og bestemme hvem danske borgere må gifte sig med og få lov til at bo sammen med her i danmark som sagt

det er rystende at en regering som kalder sig selv liberal det ved jeg godt at

har ikke noget med med et liberalt

kan finde på at komme med en lov som i

vkos eller det såkaldte røde pointsystem

at vkos

om der er flertal for

vil stemme for enhver lempelse af det pointsystem det er klart

om hun kan se

selve det pointsystem som vi snakker om i dag

indføre uddannelsessnobberi for dem under fire og tyve

noget som enhedslisten vil kæmpe imod

desværre videreføres i socialdemokraterne og sfs forslag for

der er under fire og tyve år det er også derfor at jeg fuldstændig klart siger at vi i enhedslisten har tænkt os at gøre hvad vi kan for at der slet ikke kommer til at være noget pointsystem det virker som om

borgere må gifte sig med og få lov til at bo sammen med her i deres eget land og så kunne

en mand til at gifte sig med sig det tror jeg nu er en stor erkendelse i forhold til enhedslistens politik eller også er det vist et drømmesyn det tror jeg ikke ville være et problem må jeg

i dag har haft en god og grundig debat om regeringens forslag til et pointsystem ved ægtefællesammenføring

hvor de forskellige partier i det danske folketing står i det her spørgsmål det er et spørgsmål som jo ikke kun drøftes i danmark men som drøftes

hele den vestlige verden

godt som alle industrialiserede lande pointsystemer er velkendte i en lang række lande australien og canada har haft stor nytte og glæde af pointsystemer der selvfølgelig er udtryk for en helt bestemt ting

ikke er en naturgiven ret at man blot kan komme til et land men at det land man ønsker adgang til har

nogle krav til mennesker som ønsker adgang til de kulturelle fællesskaber der måtte være i de respektive lande det er vi ikke alle sammen enige om her i danmark jo længere vi går mod venstre jo mere forsvinder kravene

jo også sige at debatten her har afsløret at det pointsystem som s og sf ikke engang

et fatamorgana det er ikke et udtryk for at man stiller ret mange eller nogen som helst krav til mennesker som kommer hertil det er blot et forsøg på

at man sådan set også har den samme grundtilgang som regeringen man er bare

en ærlig sag så derfor synes jeg at

henrik dam kristensen har atter stillet spørgsmålet om kronikerne jeg ikke helt klar over hvad det er for kronikere herre henrik dam kristensen sigter til hvad det er for en lovgivning han sigter til

bestemmelser mennesker som har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven mens kronikere får tilskud efter sundhedslovens

men der er jo undtagelser i enkelte tilfælde for mennesker der får enkelttilskud og det kan være at det er det herre henrik dam kristensen sigter til

i forhold til om mennesker kan ligge samfundet til last om ikke ægtefæller har den respektive forsørgelsespligt over for hinanden der er det nu engang sådan at lovgivningen

udformet således at modtager folk på opholdstilladelse offentlig forsørgelse

opholdstilladelsen inddrages og det man sikrer sig ved blandt andet disse bankgarantier er at de midler der i mellemtiden har været udbetalt

det mellemværende der måtte være i den sammenhæng

meget enkle at tre partier har mødtes og drøftet det her lovforslag og er blevet enige og at den enighed blandt andet omfatter en grænse på ethundredetusind kroner

hedder demokrati det er sådan man lægger tingene frem det er altså vores bud på det og er nogle uenige i det

havde vi en på mange måder tilsvarende debat her

oppositionen ønsker også det pointsystem afskaffet men har ikke noget alternativ sagen er den at vi godt ved hvad alternativet er

det var integration som kørte af sporet integration som ikke fungerede en integration hvor arbejdsmarkedsparatheden var betydelig lavere end den er i dag hvor mange af de kulturelle udfordringer ikke blev mødt og hvor frisproget omkring de udfordringer som indvandringen også stiller danmark overfor

overtog vi en stor og uløst integrationsopgave man havde ladet indvandringen løbe løbsk til skade for integrationen og dermed til skade for den enkelte udlænding det er lykkedes for regeringen at vende den udvikling integrationspolitikken har virket erhvervsfrekvensen blandt seksten til fire og tres årige indvandrere fra ikkevestlige lande er steget fra en og halvtreds

procent i to tusind og et til tres

procent i to tusind og otte og samtidig har udlændingepolitikken sikret at indvandringen er kommet under kontrol til gavn for integrationen det er ekstremt vigtigt for danmark at vi holder den her kurs og det er det regeringens lovforslag handler om nemlig at sikre en indvandring der understøtter en vellykket

vil jeg sige at det siger alt om synet på danmark for mig er det at komme til danmark

at danmark åbner sine døre en gave og det har intet med snobberi at gøre det er en gave at få en gave at man kommer med og er med i et af verdens bedste lande og får en chance for at være med og kunne skabe sin egen tilværelse

hvor integrationsparate de pågældende er der kunne for eksempel godt gælde en formodning

sprogkrav der måtte ligge i det den akademiske uddannelse der måtte

har nemmere ved at integrere sig

en som har taget en kortere uddannelse og at der

ekstra krav for eksempel sprogkrav for at opnå det antal point

det er alt sammen et udtryk for at det er en gave at komme til danmark

der er udtrykt kan man sådan set udmærket hævde er udtryk for den integrationsparathed der er for de mennesker der kommer hertil

det venstrefløjen kalder snobberi jeg synes det siger alt om synet på danmark

synet på hvad det egentlig er danmark giver for mennesker der kommer hertil

det forslag om pointsystem er efter vores bedste opfattelse til gavn

og for dansk økonomi og det vil i sidste ende sige

til gavn for alle dem der bor i danmark både danskere

en stor og uløst integrationsopgave er

gør ondt nu kan jeg så afsløre at to tusind og et ikke er forrige århundrede

det enorme ansvar som venstrefløjen bærer for nogle af de kolossale kulturelle udfordringer som man ser i ghettoområder som man ser i vollsmose som man ser

forbryderen fisfis og så videre

venstrefløjen klart og entydigt bærer ansvaret for

jeg forstår godt at man vil male et andet billede

har stiftet i den her sammenhæng ligesom vi vil holde fast i at

en lov fordi man antager at den grænse i den sammenhæng er rimelig

så vil fru astrid krag

kommer til udtryk her i folketingssalen er jo sådan set ret og rimelighed betragtninger

og kalder den usaglig det må jeg opfatte som

rigtig mange ting i den tid vi har siddet vi har løst en arbejdsudfordring der er skønt jeg kunne ønske mig at det

sket en forbedring af læseevnerne der er sket

vi har ikke kunnet løse det hele fordi arven er tung og det betyder at den her regering har brug for mere tid det vil jeg så håbe

halvfems ’erne også er den danske venstrefløjs ansvar

jeg tror det var australien og canada der blev nævnt

eller drejer pointsystemerne sig i australien og canada om rekruttering af arbejdskraft og indvandring i det hele taget

gælder det også for familiesammenføring

jeg vil meget meget gerne vende tilbage med en mere præcis redegørelse for både det canadiske og det australske pointsystem

uenighed om det men det bliver formuleret på en måde så man tror at der

af at vi nu skal have pointsystem ved familiesammenføring men der er ikke pointsystemer for familiesammenføring i canada og australien har jeg forstået

i ministeren fortæller også at der er en høj beskæftigelsesgrad tres procent

for der er den ikke så høj som tres procent

meget centralt spørgsmål som jeg er meget spændt på at høre ministeren svare på hvornår tilkendegiver integrationsministeren at det er venstres og integrationsministerens målsætning at danmark bliver helt og fuldt medlem af eu og dermed også omfattet af eu reglerne

jeg har porteføljen til at stå her og redegøre nærmere for det synes jeg er rimeligst at fru marianne jelved retter til statsministeren

udskrive en folkeafstemning på nogle af de forbehold vi

integrationsområdet som

før vedkommende kan blive familiesammenført med en dansk borger

for ganske nylig man overhovedet

nogen evalueringer af hvordan den fungerer på nuværende tidspunkt

at man har valgt at

at man kan det danske sprog

som helst form for undersøgelse

man har ikke nogen erfaringer med den prøve

det er ganske fornuftigt at sådanne danskkundskaber indgår som et af de kriterier der kan udløse point

vil ministeren give udtryk for

statistisk korrekt men en fornemmelse

værre eller bedre i to tusind og et når man tænker på involvering af

at gøre opmærksom på at der var behov for særlig for eksempel fra københavns kommunes side en stærkt intensiveret indsats i forhold til

blandt etniske danskere det faldt på klippegrund

og ikke mindst københavns kommunes politikere af den opfattelse at det var noget sludder

så galt ville det slet ikke gå der var ikke nogen grund til at tage det her alvorligt det gjorde man ikke og i dag høster

frugterne som man sår så høster man der er grænser for hvad en regering kan foretage sig i det kriminalpræventive arbejde

herre henrik dam kristensen det foregår i de store socialdemokratiske bykommuner og der ser man i realiteten

det gjorde i to tusind og et så det konstaterer

sidste spørgsmål ministeren har været meget ude efter

vi har haft en ordførerrunde her i dag og indtil nu har ministeren jo ikke

ministeren vil være indstillet på for at få sit

skal

herre henrik dam kristensen arbejde med at sikre oppositionens og så må vi se hvem der ender med at have de fleste det tror jeg egentlig er rimeligt nok og

det er den da

de sidste ti år overhovedet ikke har taget den forebyggende opgave alvorligt jeg faldt selv på den

i den socialdemokratiske københavns kommune med det her der var det vigtigere at

ud og påstå at man kunne bygge fem tusind boliger på fem år til fem tusind kr og det var såmænd lige så luftigt som løfterne om tolv minutter og efterløn og hvad vi ellers har hørt igennem årene fra socialdemokratiet det er ikke til at regne med

forhandlingen er åbnet fru sophie løhde

de måneder hvor politieleverne har lønnet orlov fra uddannelsen med lovforslaget foreslås det samtidig at der gives adgang til at søge om dispensation fra en eventuel overskridelse

som følge af deltagelse i særlige politiopgaver i venstre bakker vi naturligvis op om og står ved det

socialdemokratiet dansk folkeparti sf det radikale venstre

indgået og som vi altså konkret udmønter med det her

lovforslaget er en opfølgning på den politiske aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi politiforliget som man indgik den sjette november to tusind og ti aftalen indebærer som det fremgår af lovforslaget at aflønningen af politielever i deres skoleperiode bliver ændret sådan

de overgår til statens uddannelsesstøtte det er en ændring fra de nuværende regler hvor politielever aflønnes i hele uddannelsesperioden og det betyder altså at

man sidestiller fremtidens politielever i langt højere grad end tidligere med andre studerende lovforslaget indeholder en bestemmelse om at det for politieleverne er det højeste fribeløb i henhold til su loven som man vil anvende i de måneder hvor politieleverne tjener løn i deres praktikperioder det betyder at politieleverne vil undgå modregning og

tilbagebetaling af su i de perioder hvor de oppebærer løn under deres uddannelse det samme gælder politielevernes løn hvis de bliver indkaldt til særlige politiopgaver under deres uddannelse

synes at det giver mening på den her måde at sidestille studerende på politiuddannelsen med

af denne aftale følger det at politiets elever i skoleperioderne fremover skal modtage su frem for løn politieleverne vil stadig være lønnede i praktikperioderne

at det her har virkning fra den første juli to tusind og elleve det vil sige fra juli i år og derfor berører det ikke de nuværende elever på politiets grunduddannelse politiforbundet udtrykker i deres høringssvar bekymring for overgangen til su i skoleperioderne fordi de mener det vil påvirke man kan sige modenheden hos de personer som søger optagelse på politiskolen med andre ord er man bekymret for om gennemsnitsalderen vil falde for dem som ansøger om optagelse på politiskolen i norge og sverige har erfaringerne dog vist at en overgang til su ikke har haft indflydelse på antallet af ansøgere heller ikke på gennemsnitsalderen på dem der søger optagelse på politiuddannelsen

og vi så med det her lovforslag indført en ordning hvor det kun er i skoleperioderne eleverne får

praktikperioden får man stadig en løn som lige nu er

treogtyvetusinde og firehundrede kroner per måned man er i praktik i cirka atten måneder og man er tilsvarende i skole i cirka atten måneder sammenlagt hvor meget man så får i

i skoleperioderne kommer jo så an på ens personlige forhold blandt andet om man er hjemmeboende eller udeboende og om man har børn og så videre men når det så er sagt

betyder det jo ikke at vi ikke skal være lydhøre over for politiforbundets bekymringer

er gode må holde øje med om ændringen der sker med

en utilsigtet virkning det skulle selvfølgelig ikke ske vi har noteret os at rigspolitiet vil holde nøje øje med det her område

har heldigvis også noteret os at erfaringerne fra andre lande

så det er bestemt ikke vores opfattelse at det vil have en negativ konsekvens

følge området og det synes jeg vi skal gøre i den forligskreds som

bag politiaftalen

forliget omkring politireformen og suen vi har også noteret os i høringssvarene selvfølgelig har været en bekymring i forhold til at fra to tusind og elleve til to tusind og fjorten kan folk på uddannelsen til politibetjent ikke

rigtig udmærket model der netop tager hensyn til at der er nogle ganske særlige forhold der gør sig gældende for politielever

rimeligt hvis de havde de samme su regler i forhold til fribeløb og den slags som

har og derfor bliver der den her forskel på politielever og andre på på tilsvarende uddannelser men al den stund politielever jo har en del forpligtelser i forhold til at kunne blive kaldt ud og rent faktisk fungere

som en del af politistyrken så finder vi at det er en udmærket kompensation man

grundlæggende positive over for lovforslaget vi har bare ét problem

tilbagevise og det drejer sig om definitionen af den uddannelse som starter nu fra august måned i år

blevet til en bacheloruddannelse endnu og derfor har man

at udskyde ikrafttrædelsen af lovforslaget her og ministeriet har svaret at

med at

uddannelse som politielev jeg forventer ikke at ministeren går ind og svarer

bare nævne det her fordi vi vil tage det op under udvalgsarbejdet for at kunne få et svar som vi kan trykke i betænkningen

berolige dem der har rejst sagen

politielever i praktik men man må sige at det her jo understreger det problem der er

det simpelt hen går alt for stærkt

er nødt til at komme med et ekstra lovforslag nu for at rette op på den her fejl og derfor vil jeg bare understrege at vi i den grad har brug for at sikre at vi får en bedre lovkvalitet i folketinget

to tusind og ti af et bredt

ikke gå nærmere ind i jeg vil blot give fru marianne jelved

det selvfølgelig er en helt naturlig ting at diskutere det under udvalgsbehandlingen jeg er helt opmærksom på det skal vi nok sørge for at vi får fundet en helt fornuftig løsning på hvis fru marianne jelved ikke er betrygget med

givet til et andet formål så derfor har vi en bunden opgave som skal løses men

en præcisering af reglerne om at kommunalbestyrelsen kan give økonomisk støtte til den person som har forældremyndigheden for det andet indføres

en hjemmel i lov om social service så man kan undlade at oplyse netværket om barnets eller den unges anbringelsessted det var ikke meningen at netværket skulle behandles mere lempeligt end forældrene for det tredje sikres der mulighed for en mere lempelig regulering af samværet under en undersøgelse

sidste er der en række redaktionelle konsekvensændringer

de meget udsatte børn som vi her har med at gøre

en god idé at kigge på nogle konsekvensændringer

uhensigtsmæssigheder som vi kan se der har været i lovgivningen her efter at

en lovgivning at der vil være nogle paragraffer hvor der ikke lige blev henvist rigtigt og så videre så

de konsekvensændringer som den foregående ordfører også meget grundigt redegjorde for

udtrykke en bekymring for

lige så smalle har mange af de andre tiltag som

vil arbejde i den stik modsatte retning af barnets reform og om de vil risikere at skade barnets tarv det er selvfølgelig noget

hvordan tingene vil vil blive anderledes under en

socialdemokratisk ledet regering så har høringsnotatet foranlediget mig til

at bemærke en ting mere som jeg håber

det handler om at når man fremsætter et lovforslag som man kalder for konsekvensændringer

synes jeg ganske substantiel og konkret

pædagogisk psykologiske sagkyndige

man med det oprindelige lovforslag ville flytte kompetencen fra statsforvaltningerne til kommunerne det står ikke nogen steder i barnets reform det er ikke en aftale vi har været med til at lave og ligesom

være meget meget bekymrede

er blevet pillet ud men jeg vil gerne have at ministeren vil tilkendegive her om

går det så går det holdning hvor man tror at man kan snige ændringer ind som ikke har noget

mener vi at der er tale om et ganske ganske stort problem og det håber vi

at ministeren vil forholde sig til men vi kan altså støtte de konsekvensændringer som

så vidt jeg husker det når jeg tænker tilbage på barnets reform

var det omkring en milliard kr vi sendte med ud til barnets reform vi skal holde fast i at det vi gør her er der bestemt rigtig mange børn der får glæde af

den sags skyld også deres familier så jeg vil sige at dansk folkeparti er meget glade for barnets reform vi er også helt sikre på at barnets reform vil give den gevinst som vi forventer den vil give til stor glæde for de børn som bliver en del af barnets reform så vi kan støtte

stor forskel for rigtig mange

havde vi jo nogle ønsker om at få nogle andre ting med i selve forhandlingerne

hjælp vi skulle tilbyde de udsatte børn ikke skulle være afhængig af om kalenderen viste oktober november

december og kommunekassen var tom

at sikre en ordentlig økonomi ude i kommunerne som gjorde at de udsatte børn kunne være sikre på at de kunne få den hjælp som de havde ret til via lovgivningen men desværre kunne vi ikke få flertal for at sikre en ordentlig økonomi til kommunerne i

refusion af anbringelserne det andet som vi var meget interesserede i i med barnets reform var jo at sørge for at vi satte et maksimum for antallet af børnesager for socialrådgivere det vil sige sagstal så man sikrede

sager på deres bord desværre

synes at det er en god reform men den er ikke særlig visionær og den kommer heller ikke til at gøre den store forskel

hele forebyggelsesdelen

gjort opmærksom på nu ved jeg det er en konsekvensændring og vi støtter selvfølgelig konsekvensændringerne på baggrund af den forhandling vi har været igennem

at vi med barnets reform har lavet en ændring af den supervision

den er flyttet til

fra ikke ville føle sig forpligtet til at give den supervision

det håber jeg selvfølgelig at socialministeren

jeg

i timen og at det slet ikke har været intentionen da vi lavede lovforslaget

men har tillid til at at det kan vi finde ud af uden de store

en bred enighed om at det er en uhensigtsmæssig ændring vi har lavet så det håber

og svine forslaget til

man vil noget andet vi har hørt rigtig meget til socialisternes ufinansierede løfter men lad det nu ligge jeg kunne høre at ordføreren sagde at det her

for at forebygge en anbringelse

om den tidlige indsats vi har vel alle sammen

frem for at man venter og så ender med at skulle fjerne et barn fra hjemmet

helt ok hvis ordføreren ikke nåede at være med

jeg har lige været ude på besøg i faaborg midtfyn kommune som via deres ledelse

nu siger ordføreren fra

i en kommune fordi det er oktober november eller december

derfor har vi også ønsket at vi kunne få en reform

en visionær

jeg vil bare sige når man nu tager en konference til indtægt for at sige at barnets reform ikke er visionær og

skal høres de skal høres nu når de her skal hjemgives eller flyttes andre steder hen det har vi jo også fået igennem i

forhold til supervision af plejeforældre hvor ansvaret

den kommune som barnet kommer fra

supervision især fordi vi med reformen

at det er mere sådan ordførerens retorik i

til barnets reform at barnets reform ikke er visionær

der ingen forebyggelse i barnets reform

finansieret endda

gav udtryk for at vi ønskede nogle grundlæggende ændringer

barnets reform som vi desværre ikke havde flertal for og

i aftaleteksten er en mindretalsudtalelse

stå her og påstå at vi har været superglade fordi det var superstort og

virkelig en overdrivelse man skal ikke gøre andet end

aftaleteksten for der kan man se i mindretalsudtalelsen at vi har været

en bedre refusionsordning

økonomien

at gøre

vi med barnets reform har taget et skridt

nu er det gjort nu har vi løst alle problemerne

karen jespersen også i sin tid som socialminister

ønske om at man skulle gøre noget ved fattigdommen hvis man for

et misbrugsproblem vi ønskede

inddrage forældrene i reformarbejdet

og sådan er politik

skal lave aftalerne fremover

barn i fokus og som er fuldt finansieret

det vil sige loven har virket i godt tre måneder loven trådte i kraft efter et stort forarbejde for at sikre en god implementering jeg får lyst til at fortælle om noget af det vi også gjorde i

skærpe underretningspligten underretningspligten har noget at gøre med den tidlige indsats jeg har været ude at besøge nogle kommuner

får fat i de familier langt langt tidligere kan sætte ind

men med en så omfattende lov

er det vel egentlig ret forståeligt at der på få områder alligevel opstår et behov for nogle små rettelser og konsekvensændringer derfor kan vi fra konservativ side

rette op på lovsjusk man har lavet sidst man lavede lovgivning på det her område

udtryk for at man ikke sikrer at vi har en ordentlig lovkvalitet altså at når man laver et lovforslag

i orden første gang jeg har hørt at det her forslag er blevet døbt skraldespandsforslaget det synes jeg siger noget om hvordan man i fagkredse opfatter problemet med at man ikke har sørget for at få lavet et ordentligt lovforslag i første omgang jeg håber meget at

at få flertal for at folketinget fremover skal sikre en ordentlig lovkvalitet

synes jeg også som andre inde på at det er positivt at ministeren trods alt har taget hensyn til høringssvarene og har trukket forslaget om at ændre kompetencen i forhold til at udpege pædagogisk psykologisk sagkyndige men der er altså nogle af de ændringer der er i det her forslag som vi har svært ved at se fornuften i fra enhedslistens side

i forhandlingerne fordi vi ikke

vi synes det burde betales af alle og især af os der tjener rigtig godt over finansloven derfor er vi slet ikke inviteret med til forhandlingerne men hvis vi havde været

man skal afskære et anbragt barns kontakt

netværk der er mange situationer hvor det har

med andre i sin familie og sit netværk det kan være nogle

som det er rigtig givtigt for barnet at have kontakt med derfor synes vi altså at det er meget indgribende at man går ind her og siger

kan man bare afskære kontakten vi har også svært ved at se hvordan det lader sig gøre i praksis i dag at tage mobiltelefonen fra et barn eller et ungt menneske det vil jeg i hvert fald gerne se nogle eksempler på

kan lade sig gøre det er ikke mit indtryk at det

afgørende for deres sociale kontakter

som fru özlem

sara at

anbringende kommune til opholdskommunen

et et stort problem og det kommer virkelig til at give meget bøvl rundtom i kommunerne og for plejefamilierne derfor håber vi på at det er noget af det der kan ændres under udvalgsarbejdet

forslag om også at udskyde revisionen som egentlig skulle have været allerede i sidste folketingsår hvor man altså ikke gik ind og lavede

fordi man afventer en evaluering af børns vilkårs bisidderordning

et problem at man ikke sørger for at få lavet en evaluering noget hurtigere end i to tusind og tretten så man kunne få en ordentlig vurdering af sagen så synes vi det er positivt at man i forslaget sikrer økonomisk støtte til forældre

gå ind og se på økonomien hvis man virkelig ønsker at sikre at man

skal man ind og se på hvordan hele økonomien og refusionsordningerne og så videre er skruet sammen og det har man jo overhovedet ikke villet røre ved fra regeringen og dansk folkepartis

er afgørende hvis vi skal sikre at man langt bedre kan sikre en ordentlig indsats over for børnene vi har set alt for mange sager hvor kommunerne ikke skrider ind i tide over for børn der virkelig bliver udsat for grove overgreb fordi det vil koste

jeg mener stadig væk de skal gribe ind men de står en situation hvor de skal vælge mellem at lukke en børnehave eller et plejehjem eller andet og så

i lovforslaget og jeg er glad for kunne

jo tilfreds med at vi med forslaget foretager en række justeringer og rettelser i den gældende lovgivning vedrørende udsatte børn og unge så det sikres at lovgivningen er klar og entydig

vi bare havde taget udgangspunkt i tankegangen

kan jeg berolige med at sige nej

og mindske administrationen af ordningen

høringen og det er nogle kommentarer

er derfor det er taget af bordet så det har ikke været noget med at går den så går den det her er noget vi havde troet var bedre men det var

jeg mener faktisk at vi med den her reform har taget et

af at forbedre forholdene for udsatte børn og unge

reform den fremhævede de i særdeleshed med hensyn til det med supervision af plejefamilier vil

det er noget der kan tages med i næste samling det kan desværre

have en forhandling med kommunernes landsforening da der er tale om det forkætrede ord der hedder dut så vi skal

kan gøre desværre ellers ville vi have gjort det med hensyn til refusion og at forebygge anbringelser

at ordføreren fra sf taler om at forebygge anbringelser for det er virkelig noget som jeg mener er vigtigt jo tidligere man kommer på banen og jo

at det er vigtigt at det kan betale sig for kommunerne at foretage den tidligere indsats

at man skal have fuld refusion i forhold til anbringelser jeg mener at vi

de kan se at der er en rigtig rigtig god fidus i

som faktisk også gavner kommunens økonomi ikke kun på kort sigt men også på lang sigt og der har jeg heldigvis set en række glimrende eksempler fra fra kommuner som arbejder med tidlig indsats og arbejder med forebyggelse

hjemtagelser og vi med barnets reform går ind og styrker det

område ved at man skal høre ikke kun den unge

hjemtagelse men også anbringelsesstedet samtidig har vi sat klageretsalderen ned til tolv år og

mener det er rigtigt der ved vi jo at når man klager på det her område

så man dermed ikke bliver taget hjem medmindre klagen er blevet behandlet

i forhold til det med kontakt med ind

kan være nogle gange at netværket ikke er det bedste for det enkelte barn det kan være nogle venner som viser sig at have rigtig rigtig dårlig indflydelse på den unge og dermed skal man så gå ind at forhindre

oplyse hvad det er for et anbringelsessted den unge er

har stort set det samme antal børn og unge anbragt som vi havde for fem år siden og for otte år siden og vi kan se

med en teknisk ændring desværre

ændrer ved noget så skal man ind at lave de her forhandlinger med kommunernes landsforening og det er

for det skal vi jo lige sidde og kigge igennem og regne igennem men man skal ind at lave en forhandling med kommunernes

det viser sig at under forhandlingerne

nogen mening

også på voksenhandicapområdet hvor man skal gå ind at lave en definition af begreber først så det er noget som ordføreren er med til er jeg faktisk rigtig glad for for det vil faktisk betyde rigtig meget for de handicappede når vi har her system på plads

teknisk ændring i den her behandling af lovforslaget så havde jeg gjort

hvilken kommune der skal stå for supervisionen så samlet set må udgiften jo være den samme for alle kommuner uanset om det ligger i den anbringende kommune eller i opholdskommunen

er de samlede udgifter for kommunerne under et og derfor har jeg

det ændrer sig fordi man flytter det fra den ene kommune til den anden

bare lige en korrektion til det her med skraldespandsforslaget det var ikke barnets reform det var det her at der var en masse paragraffer som man havde fået skrevet forkert man havde lavet lovsjusk da man lavede

en hel masse alt godt

altså også bliver kaldt for skraldespandsforslaget fordi det er et udtryk for at man ikke har lavet sit

hvorfor det er nødvendigt at vi

der bliver henvist til eller talt om men

desværre er der nogle steder hvor man har brug for nogle justeringer fordi det hele

lige kom med i første omgang og når man ser på hvor stor reformen er og hvor få ting der er i den her konsekvensændring synes jeg egentlig de har gjort et meget godt stykke

en ordentlig proces omkring det at udarbejde lovforslag og få dem sendt i høring

og det håber jeg vi kan blive bedre til i forhold til det her med med supervision er

en teknisk forklaring på hvad der skal til men kunne ministeren sige om ministeren er enig i at vi skal ændre på det

skal være den anbringende kommune som det har været hidtil der kender barnet og kender plejefamilien og i øvrigt har kontakten

at det her er et af de lovforslag hvor man virkelig har været i dybden og virkelig har været

med en masse organisationer arbejdet meget grundigt med det her og har været en lang høringsperiode hvor vi har været meget grundige i forhold til at at komme vidt omkring og har fået en masse gode kommentarer til den her kæmpe reform så

element som nu er taget ud af lovgivningen nemlig spørgsmålet om hvem

ministeren var det en fiks idé som ministeren

stadig mangler

så kunne opnå fordele ved det der lå sådan set ikke noget andet i det end at det havde man regnet med kunne være en god idé så er der kommet nogle rigtig gode bemærkninger ind fra høringen men ellers er jo alt

vi hele tiden har dialogen med satspuljeordførerne

men der har ikke været nogen som helst intentioner om at skulle liste noget ind eller lave noget som skulle være dårligere på nogen som helst måde vi har bare fået nogle rigtig gode kommentarer ind med høringen

så putte alle mulige nye ideer ind

god idé

jo også sådan at ud over vi har drøftelserne blandt satspuljeordførerne om barnets reform og de udfordringer der måtte være og de gode ting der er og hvad vi så skal evaluere på sigt

hvis fru maja panduro er meget imod at det stod der og at det ikke var kommet frem i høringen

viser jo også gang på gang at vi er blandt verdens lykkeligste

ja selv den amerikanske talkshowværtinde oprah winfrey har gæstet landet for med egne at se verdens lykkeligste folk og for at undersøge hvorfor vi

frit land hvor vi har ytringsfrihed og hvor vi kan forfølge vores ambitioner og drømme om det gode liv som vi hver især

der befinder sig i det vi kalder for lavindkomstgruppen ude af den gruppe igen efter et år og det siger noget om at vi i danmark har nogle gode muligheder for social opdrift i kraft af uddannelse og arbejde

i verdensklasse et velfærdssamfund med et fintmasket sikkerhedsnet og et velfærdssamfund med en bred vifte af servicetilbud som tilsammen giver os en masse muligheder for at vi kan udfolde os

hvis vi i kortere eller længere perioder ikke kan klare os selv det er noget vi skal værne

at vi alle har lige muligheder for at deltage aktivt i samfundet det gælder også for samfundets udsatte borgere dem som kan skal kunne klare sig selv

at give den bedst mulige hjælp og støtte

de ældre og borgere med et handicap

nogle eksempler regeringen har afsat tre milliard kroner til

løsninger løsninger der blandt andet kan give ældre mennesker med handicap større

for eksempel være velfærdsteknologier som

med rengøring og hjælper til ved måltider vi har givet borgerne frit valg på centrale områder som sundhedsområdet handicapområdet og

har regeringen dansk folkeparti og kristendemokraterne blandt andet nedsat en kommission som led i finanslovaftalen for to tusind og elleve en kommission der skal undersøge hvordan man på plejehjem og i plejeboliger kan understøtte de ældres livskvalitet og selvbestemmelse

arbejder regeringen målrettet på at skabe de nødvendige forudsætninger for at den enkelte kan leve et selvstændigt liv på egne præmisser med familie egen bolig netværk uddannelse og job regeringens psykiatrihandlingsplan og den seneste psykiatriaftale skaber et godt fundament for det

jeg så hen med alt det her

for den enkelte vores opgave er at sikre de rammer som giver den enkelte mulighed for

ikke de samme ting der gør os alle lykkelige det er vigtigt at vi

enkelte ansvaret for

eget liv ved at fortælle dem hvordan det skal leves derfor er regeringen imod

lykkeindeks som sætter lykken på

hvis staten skal bestemme hvornår og hvordan vi alle så kan betegne os som lykkelige

for at vi herinde på christiansborg bestemmer hvor mange timer deres barn skal opholde sig i vuggestuen for at være lykkelig

det mener jeg faktisk godt at familien selv kan finde ud af

antallet af selvmord adgangen til rekreative områder det antal der stemmer ved valgene og hvad man egentlig betaler for briller har af betydning konkret for den samlede lykke og det samlede lykkeniveau i samfundet eller hvilke beslutninger man skal træffe på baggrund af udviklingen i

liberale faktisk er mere lykkelige end venstreorienterede så man burde jo egentlig også have partitilhørsforhold

nogle stabile og trygge relationer i familien er med til at gøre en lykkelig

jo netop det der viser at det at lave en lang liste og derved sætte lykke

ikke giver nogen mening for hvad skal man gøre i forhold til familie når man ikke kan gå ind og fordele familie blandt borgerne i landet

eller uenig i at vi skal fokusere på andre ting end bruttonationalproduktet når vi skal til at måle

hvordan det udvikler sig og hvilken vækst der er i det regeringen

i almenmenneskelig forstand i det hele taget

af fattigdom og social eksklusion regeringen

målsætning om at bekæmpe fattigdom og skabe lige muligheder

ser på folks indkomst skal vi hjælpe de mest udsatte borgere i vores samfund skal vi se på deres grundlæggende problemer og finde løsninger som kan

af deres fattigdomssituation eller forebygge at de kommer i den

som afspejler fattigdom som det komplekse

udvikler indikatorerne på den rigtige måde og med tilstrækkelig omtanke

i en endnu mere målrettet social indsats regeringen

som vi ønsker det er sådan vi vil skabe vækst og lykke i samfundet også for den enkelte regeringen ser lykke som

en formel regeringen kan således ikke støtte beslutningsforslaget om at nedsætte en kommission

er vigtigt hvad det

at blive bedre til og frem for kun at se på materiel vækst

jeg skal bare høre om ministeren mener at at fn er helt på vildspor at oecd

at den premierminister er helt på vildspor at den franske præsident er helt på vildspor og alle de andre der arbejder på at udvikle sådanne indeks er de alle sammen

er jo også med til at give os et liv med muligheder for at skabe

de ting i livet som vi gerne vil og nå de ambitioner vi gerne vil nå

alle de ting som er opremset og i forhold til det materielle

trafikulykker i danmark så forhøjer det jo det

virksomheder der laver forurening

mener ministeren at det er et særlig godt indeks eller ville det være fornuftigt at have andet indeks der balancerer og tager hensyn til

forurening kultur og en række andre ting

arbejder man på forskellige måder i forskellige lande og forskellige internationale organisationer

forholde sig til når man laver en undersøgelse af

føler sig ensomme

vi går ind og løser den problemstilling

klima forurening og alt muligt andet

i den sidste ende som et lykkeindeks jeg mener

forhold man skal forholde sig til end at kunne sætte det på en eller anden matematisk formel

vi som mennesker er mere komplicerede end som så og jeg mener faktisk at de mellemmenneskelige relationer

lykke er en individuel følelse

gør den ene lykkelig gør ikke nødvendigvis den anden lykkelig bliver man for eksempel mest lykkelig af at pleje de sociale bånd eller at have et udfordrende lukrativt arbejde

mest lykkelig af en uges ekstra ferie eller af en lønforhøjelse

landet med en masse grønne områder til familien eller af at leve i en storby med hundredvis af arbejdspladser specialbutikker og legepladser

om hjørnet og sådan kan man blive ved i en uendelighed og ingen af disse spørgsmål kan vi besvare

for landets borgere lykke er nemlig individuel og subjektiv og kan derfor ikke generaliseres til formler søren brun fra radiserne sagde lykken er

og søren brun demonstrerer således individualiteten i lykke det forholder sig samtidig også sådan at en person kan være lykkelig i det ene øjeblik og ulykkelig i det andet øjeblik

i personens liv lykken er på den måde ganske lunefuld lykke er altså individuel og meget kompleks og lykke kan ikke sættes på

at enhedslisten i virkeligheden håber på at bruge fænomenet lykke til at ride deres egen politiske

uundgåeligt risikere at definere lykke i en retning der på utidig vis fremmer ens egne ønsker på bekostning af alle andres

skal blande os helt uden om dette område samtidig vil et nationalt lykkeindeks betyde at man gør lykke til et offentligt ansvar og lykke er ikke et offentligt ansvar og det skal det

det offentlige ansvar er

at alle får mulighed for at søge sin egen lykke

vil det være uberettiget indblanding i borgernes private liv endelig kræver beslutningsforslaget at der

bureaukrati hvordan skal man for eksempel finde ud af hvor stor ligheden er i hjemmet eller hvor stor indflydelse man har på sit arbejde

ikke tal som findes og det er ikke sikkert at de nogen sinde

jeg skal bare høre om venstre ikke mener

ansvar for hvordan samfundet udvikler sig og om venstre har den holdning at det eneste saliggørende som venstres politikere skal se efter er hvor meget

det eneste afgørende for venstres politikere eller mener man i venstre at det faktisk også er afgørende hvordan vores samfund bliver udviklet hvordan mulighederne er for mennesker i det her samfund

er arbejdsløsheden jo noget vi går meget op i vi kan også nævne spørgsmålet om daginstitutionspladser og hvor hurtigt man

på sygehusene selvfølgelig har vi fokus på alle de her områder men et lykkeindeks er jo et indeks hvor man siger at det udgør lykken jeg mener ikke man kan definere lykke ud fra nogle parametre lykke er individuelt

med udviklingen i vores lande på de områder hvor vi er interesseret i at det skal gå bedre

man har erkendt at bruttonationalproduktet ikke siger noget om hvordan vores samfund har

har været en masse trafikulykker og forurening og alt mulig andet og derfor er den økonomiske vækst steget

sig i den retning som vi faktisk ønsker og det er det vi foreslår vi laver et indeks på og vi

for de mennesker der bor i danmark hvad

er der er vigtigt for os at se på hvordan udviklingen går men jeg kan forstå at venstre ikke ønsker at man tager befolkningen med på råd om

jeg mener ikke man kan lave et lykkeindeks

lykkelig hvis jeg kunne komme hjem og kysse mine børn godnat i aften men det kan man jo måle

det skal heller ikke hedde sig at fordi man laver et lykkeindeks

er det kun de faktorer der gør folk lykkelige jeg synes det

i befolkningen om hvorvidt det kun

afgørende for om det går godt eller dårligt i vores land hvis socialdemokraterne er enige i den intention

sammen under udvalgsarbejdet skal se på om det går bedre om socialdemokraterne har

godt arbejde der bliver gjort blandt andet i fn oecd eu og andre internationale organisationer

hvad mennesker mener gør dem lykkelige for eksempel er der mennesker som er lykkelige fordi de har muligheden for at gå på et værtshus ryge en cigaret og tale med andre der er mennesker som er lykkelige fordi de har den rigtige partner mennesker der er lykkelige fordi de har det rigtige job og der er mennesker som sætter sig

et mål og bliver lykkelige når målet

ja listen over hvem der er lykkelige rummer alle kategorier derfor forstår vi

simpelt hen ikke hvad forslaget skal gøre godt for slet ikke når man ser på de eksempler i forslaget som et lykkeindeks kunne indeholde for eksempel nævnes lav arbejdsløshed og der må jeg simpelt hen spørge forslagsstillerne om de er af den opfattelse at fordi man er arbejdsløs så kan man ikke være lykkelig

er man nødvendigvis ulykkelig fordi man ikke har været en tur ved stemmeurnerne eller fordi man ikke hjælper frivilligt i den lokale fodboldklub

handelshøjskolen i aarhus findes der ingen magisk opskrift

er han kommet med tre bud på hvad man

man skal finde den rigtige partner finde det rigtige job

når man hører de tre bud på lykke studser man jo lidt over det sidste men de undersøgelser som netop lykkeforskere har lavet rundtomkring i verden viser rent faktisk at mennesker er mindst lykkelige når de har fået børn fordi børnene i praksis giver bekymringer færre frihedsgrader en masse ekstraarbejde og stress og uforudsigelighed i hverdagen for forældrene da jeg går ud fra at enhedslisten vil bruge forslaget om lykkeindeks til at ændre på ting så danskerne bliver lykkeligere må et spørgsmål til enhedslisten være skal folk

er lykke en personlig definition som i som i øvrigt adskiller sig meget fra menneske til menneske og som i vores øjne ikke kan måles

en sammenligning af alle lykkeundersøgelser på verdensplan og sammenligningen viste at uanset hvilken kultur eller hvilken religion eller hvilken økonomi der gjorde sig gældende i de enkelte samfund

nemlig at det som gør folk allermest lykkelige er livsvarige nære

afskåret fra at være sammen med de mennesker man har nære relationer til fordi de enten er døde af sult eller gået til grunde på grund af sygdom eller hvis ens nære tvinges til at rejse langt væk

tidspunkt at lave et nationalt lykkeindeks

blevet fulgt op af flere andre på verdensplan som egentlig synes at der er en interessant vinkel i

hvad det er som samfund skal styrke skal øge og fremme

skabe den bedst mulige trivsel og lykke for vores befolkning jeg

ved om det skulle være nødvendigt at sætte det her i kommission jeg er faktisk overbevist om at repræsentanter for alle folketingets partier kunne sætte sig sammen og blive enige om at lave nogle parametre for hvad det var vigtigt at tage ind jeg synes det er nogle glimrende forslag enhedslisten har langt de fleste af dem måske ikke nødvendigvis alle men det var jo en forhandling værd og på den baggrund måske blive enige om på hvilket grundlag vi kunne lave et nationalt

dog synes vi ikke at det nødvendigvis kræver

måle lykke og det er rigtig rigtig svært at

vi selvfølgelig også hørt at det er sket tidligere i danmark at vi på en eller anden absurd måde har fået målt os til at vi er et af verdens

man så har inviteret oprah winfrey cnn og alle mulige andre til danmark

masser af undersøgelser der viser at unge mennesker har jeg tror det er nordisk rekord i druk at

det det der måske er problemet med det

der er succeskriteriet og i øvrigt også hvad idealet egentlig er for at noget er lykkeligt jeg har som

står om hvor mange der deltager

forslaget men det er bare helt vildt svært at have det her ideal hvem skal vælge hvad der er korrekt og hvad der er

også står i forslaget om hvor mange der deltager i demokratiet ved valgene og og i øvrigt også i forældrebestyrelser

jeg føler mig egentlig meget lykkelig

en langt større liste hvis man skal have alle med og det

noterede mig at enhedslistens ordfører

debat med venstres ordfører sagde at det ikke kunne at man kun skulle bruge bnp til at måle

billede af andet end det man lige måler

egentlig bruger vores målinger til i danmark det er jo sådan

at navigere for eksempel går jeg ud fra

laver en politik på det område

også ud fra at det er i socialudvalget og så videre så vi har jo muligheden for at få den information i de forskellige udvalg og det er jo ikke sådan

reagere på det for det gør man

der er brug for et lykkebarometer

informationer som man bare kan trække på når man gerne vil ændre nogle ting så vi kan

ned i de indeks man arbejder med i internationale organisationer og i andre lande for at få afmystificeret hvad det egentlig er vi foreslår jeg skal huske at sige fra kristendemokraterne at de støtter forslaget

under debatten fordi vi mener det er nødvendigt at komme væk fra at bruttonationalproduktet er det eneste saliggørende

indeks som bruttonationalproduktet som altså også har alle de negative ting med alle de ting vi faktisk ikke synes er

som for eksempel trafikulykker forurening

er med til at øge den økonomiske vækst

det egentlig går med udviklingen i vores lande det nytter ikke kun at se på en økonomisk vækst

have noget som er nemt at se på

det er mange forskellige ting der indgår i

der kan være andre der har nogle andre ting med det kan være at nogle af de ting vi har foreslået man skal have med

på grund af at der mangler den nødvendige statistik eller fordi det ikke vil passe ind i det samlede billede det kan vi jo forhandle om men jeg mener at det er afgørende at få udviklet et begreb som får lige så stor styrke i den politiske debat som bruttonationalproduktet har herre

vi har tal på trafikdrab så reagerer vi på det

er jo ikke der man for alvor går ind og siger nu skal der store reformer til nu er det virkelig nødvendigt at politikerne tager

ved at gå helt galt det er jo kun når det er væksten det går galt med det er jo kun når det er bruttonationalproduktet der som man siger går den forkerte vej og der mangler vi altså at have et ordentligt indeks som er lige så vigtigt og som vi tager lige så alvorligt

menneske lykkeligt og fastsætte det

som vi har opnået i danmark og som er med til at gøre at vi faktisk i danmark generelt synes at vi har det bedre end man har i mange andre lande

at folk er i arbejde

hvis man bliver syg kan man faktisk også få behandling

mange generationers store arbejde men hvis det skal holde og vi skal se

det altså også nødvendigt at vi har et indeks der kan sige

som bruttonationalproduktet

og bruttonationalproduktet

andre økonomiske planer indgår der at vores privatforbrug skal stige til over det dobbelte

langt højere privatforbrug

vi mener vil gøre at vi får

altså en betydning

så det er altså også et svar til ministeren

definere lykken for den enkelte det er absolut ikke

vi jo som politikere med til at sætte nogle rammer for

at skabe nogle rammer for hvordan arbejdsmarked og familieliv hænger sammen så man faktisk kan nå at være sammen med sine børn

at have små børn ved siden af at man er på arbejde

skal være i daginstitution i mange mange timer hver dag i stedet for at have tid sammen med deres forældre fordi forældrene tilbringer så mange timer både på arbejde og med at pendle til og fra så der er mange forskellige ting man kan gå ind og se på og tage med hvis det man gerne vil er at skabe nogle bestemte rammer for at folk kan få mulighed for at få lykke vi kan ikke lave en lov om at folk skal være lykkelige men vi kan give nogle muligheder for det og det mener vi faktisk

godt forstå sf’s ordfører der siger at det her burde vi politisk kunne sætte os ned og blive enige om

en kommission til men den anden del det vi har

med en kommission er jo faktisk at komme ud og diskutere med befolkningen i danmark så det ikke bare er noget vi politikere sidder og bestemmer herinde bag christiansborgs lukkede mure

noget vi faktisk går ud og diskuterer med befolkningen

er det vigtige når vi skal diskutere den fremtidige udvikling når vi skal se på hvordan det går i samfundet er det så hvor meget materiel vækst vi har hvor mange flere ting vi har i privatforbruget eller er det også hvordan det går med uddannelsesniveauet

med miljøet hensynet til klimaet hvordan det går med ligestillingen og hvordan det går med at udrydde fattigdom

sikre at vi også får indhentet nogle flere oplysninger under udvalgsarbejdet så flere kan komme med ind i den her diskussion

processen omkring det enkelte individ

der har de jo en konge der er gift med hele fire søstre

er gift med fire søstre

at initiativer i gang

masse følelser men man skal tage de statistikker der i forvejen bliver lavet for hvor meget uddannelse

går ned med depressioner stress og så videre ud fra det skal man lave et indeks nøjagtig ligesom vi har en masse forskellige tal for økonomisk vækst der bliver samlet i det tal der

når man ser det går dårligt med bruttonationalproduktet

og sætte ind så vil vi også hvis man får lavet et indeks for hvordan

med lykken med tilstanden her i landet kunne gå ind og se på

der begår selvmord eller hvad det er der gør at udviklingen går den forkerte vej og så diskutere politisk hvad

vi skal gøre for at flere tager en uddannelse i stedet for det vi ser i dag hvor færre unge får en uddannelse

velfærd sundhedsordninger og så videre

er da mange initiativer i gang som hele tiden er til for at gøre velfærdssamfundet endnu bedre et af de initiativer som man gerne vil

er jo hvor få børn der bliver anbragt uden for deres hjem

forebyggelse som muligt for at undgå de situationer hvor børn skal tvangsfjernes statistikker skal man gå ind og vurdere ligesom man gør med statistikken i forhold til bruttonationalproduktet hvor man

at det går den forkerte vej i forhold til

politisk ønsker og så ser man på hvor man kan sætte ind det har vi så forskellige politiske holdninger til nøjagtig på samme måde med det her indeks vil man også se hvorfor

vi skal sætte ind og det kan man så have en politisk debat om men ideen er at få et samlet indeks som vægter lige så tungt som bruttonationalproduktet så det ikke kun er bruttonationalproduktet der kan tilsidesætte al anden

det afgørende for alting er at få en øget

hvor mange ting vi har i vores privatforbrug

faktisk også siger at det er vigtigt hvordan samfundet udvikler sig på andre områder

en syv og tredive timers arbejdsuge

bruttonationalproduktet bliver ved med at vokse og vokse herunder har næsten alle partier lagt sig fast på det her med at privatforbruget skal mere end fordobles over de kommende år

man have nogle bedre muligheder for få den politiske diskussion om at der altså også er andet i verden end at det flertal af os der har rigeligt med ting i forvejen skal have mere end dobbelt så meget det er måske vigtigere at vi

klimamæssigt og miljømæssigt er bæredygtig så også vores børn og børnebørn har en mulighed for at have det godt i det her land

kigger på

gøre miljøet bedre og så videre

hvor vores politiske synspunkter jo så

vi har på alle andre områder i dag bliver underordnet

udviklingen i bruttonationalproduktet det man sammenligner med når man sammenligner landene internationalt og det der allervigtigste målestok for alle lande internationalt i dag er bruttonationalproduktet det duer bare ikke hvis vi skal sikre at det her samfund

også vil være godt for vores børn og vores børnebørn

vi nødt til at få udviklet nogle andre indikatorer der også tager højde for hvordan udviklingen i samfundet er på en lang række andre områder end bare udviklingen i ting og trafikulykker og så videre vi er nødt til også

hundrede og sytten forskellige statistikker som man skal bruge tid

med udviklingen og så vi kan sammenligne over tid og se at hov her er det ved at gå galt her er vi nødt til at gribe ind

af andre grunde end kongens ægteskabelige forhold da der ikke er flere der har bedt om ordet er forhandlingen